hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

vedtagelse nummer v tre og tredive af simon emil ammitzbøll ulla tørnæs bent bøgsted helle sjelle og per ørum jørgensen

afstemningen slutter

fem og tredive af karsten lauritzen

afstemningen slutter

fem og tredive er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire og tredive af margrethe vestager maja panduro astrid krag johanne schmidt nielsen pia christmas møller christian h hansen per ørum jørgensen juliane henningsen lars emil johansen og høgni hoydal bortfaldet

er ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og så går vi til afstemning

afstemningen slutter

afstemningen slutter

ikke stillet ændringsforslag fru line barfod har

i folketinget så jeg går ud fra at de fleste af folketingets medlemmer faktisk er bekendt med at et flertal i folketinget desværre kom til at vedtage at der skulle være en minimumsstraf

at mange mennesker

sige at det altså er undskyldeligt

at muligt bare at kunne få en lille bøde sådan som det var

som vi skriver i betænkningen

helt almindelige mennesker som har en kniv på

tilstand hvis vi ønsker at have et retssamfund og ikke ønsker at helt almindelige mennesker

oplevet den sidste afstemning for i dag vil jeg bare sige til orientering for

vi går til afstemning afstemning

der er ingen der beder om ordet og forhandlingen er sluttet

to i udvalgets betænkning tilbage er der nogen der ønsker at optage dette forslag det er ikke tilfældet dermed er det bortfaldet der er ingen der i øvrigt ønsker at udtale sig og derfor er forhandlingen sluttet

fire uden for betænkningen af undervisningsministeren som vedtaget det er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

der er ingen der beder om ordet så forhandlingen er sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

der er ingen der beder om ordet forhandlingen er sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte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

tre eu domme der betyder at det

at opretholde det forbud vi i dag har i markedsføringsloven mod rabatkuponer og købsbetingede

lovforslaget skal rette op på så vi kommer i overensstemmelse med de pågældende eu domme det er værd at bemærke at der med ændringerne

sket nogle præciseringer således at det klart skal fremgå

er tilvejebragt og bliver tilvejebragt igennem lovforslaget derudover

ikke i så høj grad

og heller ikke på det prisniveau som

baggrund mener vi også venstres side at det er rimeligt at

det tredje forhold som lovforslaget

omhandler er nedlæggelse af forbrugerforum det er jo således at

blev oprettet et forbrugerforum indskrevet i lovgivningen som et uafhængigt forum

fremme dialogen mellem forbrugere erhvervsliv og myndigheder om at skabe rigtig gode forbrugerforhold men vi

være ærlige og tilstå at forbrugerforum ikke har virket efter sin hensigt og det er derfor at forbrugerforum

nedlagt men fra venstres side

vi meget vægt på at der fortsat er mulighed for

på en forpligtende måde kan sidde med omkring bordet når drøftes hvordan vi kan fremme gode forbrugerforhold det er ikke nok at der bare er

uforpligtende dialog der skal være en mere forpligtende dialog hvor man sidder med omkring bordet når disse forhold drøftes men som sagt

tvunget til at ændre

venstres ordførers indikation

til om man mener at vi i danmark skal arbejde for at ændre direktivet om urimelig handelspraksis sådan at vi vil få mulighed for at genindføre

det tilfælde at vi får ændret direktiverne så

tilsagn

fremfører nogle argumenter som jo i høj grad er værd at lytte til og det er i

der er en dybde i disse der gør at vi skal gå videre med tingene

klare tilsagn om dels at danmark arbejder for

ændret som der jo er en gylden mulighed for

ikke flere der har bedt om ordet for korte bemærkninger vi siger tak til ordføreren og så er det herre benny engelbrecht

mod den konsensus der hersker i dansk politik om at fastholde markedsføringslovens specialforbud

gerne slå utvetydigt fast at det er socialdemokratisk politik at

desværre må afskaffe forbuddene mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer

skal arbejde for en ændring af direktivet om urimelig handelspraksis på en sådan måde

kan genindføre paragrafferne i dansk lovgivning

fordi det var for tilfældigt om forbrugerne kunne få adgang til rabatterne den indvending gælder stadig dertil kommer det administrative bøvl det giver for virksomhederne at de ikke bare skal give

kunder samme tilbud men skal indsamle og administrere kuponerne da markedsføringsloven blev behandlet i to tusind og fem var der lagt op til at ophæve disse to specialforbud men et bredt flertal i folketinget sikrede heldigvis at de blev fastholdt i forbindelse med behandlingen af servicedirektivet i to tusind og otte bragte

kommissionen de danske specialforbud i spil og den daværende økonomi og erhvervsminister erklærede dengang at danmark sagde nej tak til et kuponkaos

det satte tommelskruerne på kommissionen og

pillet ud af servicedirektivet når vi alligevel står her i dag og skal ophæve forbuddene skyldes det en dom fra eu domstolen der siger at specialforbuddene er omfattet af direktivet om urimelig handelspraksis ni lande har biinterveneret i retssagerne fordi de ikke mener at salgsfremmende foranstaltninger er omfattet danmark har tilkendegivet det samme uden dog at biintervenere

vores overordnede opfattelse at det eneste der kan løse problemet er en ændring af direktivet og at der er god basis for det med de mange lande der deler vores holdning direktivet om urimelig handelspraksis skal evalueres allerede i år og senest i juni skal

kommissionen komme med en rapport den nuværende økonomi og erhvervsminister skrev i maj to tusind og ti et brev til

kommissionen har i flere svar til danske europaparlamentarikere givet udtryk for at den ville overveje dette

skriver kommissionen nu meget overraskende at alle medlemslande vidste at salgsfremmende foranstaltninger indgik i direktivet om urimelig handelspraksis og vi hører derfor at man ikke vil tage dem med i evalueringen vi skal derfor klart opfordre den danske regering til at lægge fornyet pres på

kommissionen for at få salgsfremmende foranstaltninger med

vil gerne understrege at socialdemokraterne

betingede støtte til dele af lovforslaget

er også elementer vi ikke støtter som de foreligger nu

til de krav der stilles til udformningen af rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer

usa hvor producenter indrykker annoncer uden

men frem for alt sætter det forhandlerne under pres og får kuponuvæsenet til at brede sig en af de mange ulemper ved rabatkuponer er at de

og ikke om priserne før og efter tilbuddet ingen kan derfor se om der er en reel besparelse eller om førprisen i virkeligheden er meget højere end prisen på tilsvarende varer forbrugerne risikerer derfor at blive snydt fordi de

har fokus på rabatten det er jo lidt absurd at

meget skrappe retningslinjer for skiltning med før og nupriser som nu risikerer at blive underløbet mens rabatkuponerne bliver udbredt det

meget præcise krav til hvilke oplysninger der skal gives på kuponerne lovforslaget slår fast at kuponerne ikke må vildlede

de relevante oplysninger skal være let tilgængelige det er positivt vi vil i udvalgsarbejdet dog søge at skærpe kravene

at det er teknologineutralt og det er sådan set positivt alligevel er der indføjet en mulighed for at indskrænke oplysningerne på kuponer sendt på sms så forbrugerne henvises til voicemail eller til at sende en sms et bestemt nummer for at få yderligere informationer det er

understrege ikke tilstrækkeligt der er brug for hurtigt at få lavet en vejledning der i et meget klart og fuldstændig forståeligt sprog

vil klart opfordre ministeren til at tage initiativ til det socialdemokraterne kan

ti og elleve hvis vi i forbindelse med

utvetydigt tilsagn fra et flertal af partierne om at de vil arbejde aktivt

genindføre disse paragraffer ministerens forslag om at ophæve § seksten om organiseret rabat kommer ærlig talt ganske bag på os § seksten indeholder blandt andet et krav om at virksomhederne ved forretningens indgang skal skilte med at de yder organiseret rabat således at det tydeliggøres for alle forbrugere at der gives rabat til andre kunder dette krav

har det imidlertid knebet meget med at overholde regeringens svar er at give fortabt og droppe kravet og det er ganske enkelt for slapt socialdemokraterne kan ikke støtte denne del

i forhold til den relaterede flytning af testhjemmel til markedsføringsloven må vi slå fast at der er behov for at få præciseret hvordan vi får sikret en indflydelse fra forbrugere og erhvervsliv denne del af

synspunktet i forhold til den tillad mig at sige kuleskøre

ud over det sædvanlige men jeg har

erhvervslivet yderligere byrder

folkeparti medvirke til at sikre at kravene stillet på en sådan måde at butikker har en mulighed

venstre tidligere er dansk folkeparti indstillet på at danmark skal arbejde på at få ændret direktiverne og hvis det lykkes at få ændret direktiverne at vi så gennemfører

under debatten i dag og derfor skal jeg på sf’s vegne videregive følgende regeringen lægger med lægger med lovforslaget op til en revision af markedsføringsloven så lovforslaget indeholder flere elementer jeg vil kun forholde mig til to af de her elementer da vi er enige i de øvrige dele

forbrugerrådet tidligere har et enigt folketing

disse to forbud for at sikre konkurrencen prisdannelsen og forbrugerbeskyttelsen ophævelse af specialforbuddene mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer

undervejs i nogen tid på grund af eu domstolens domme vedrørende salgsfremmende foranstaltninger disse domme fastslår at generelle forbud er i strid med direktivet om urimelig handelspraksis fra to tusind og fem hvis ikke disse forbud er nævnt i direktivet og det er rabatkuponer netop ikke

de pågældende forbud for at reparere lidt på det problem

der nu forslag om en ændring af markedsføringslovens

prøver man fra dansk side så godt som muligt at reparere på at disse forbud ophæves

som det tidligere har været lovet arbejde for en revision af direktivet om urimelig handelspraksis således at man får genetableret muligheden for at man nationalt kan have generelle forbud mod salgsfremmende foranstaltninger i virkeligheden har regeringen sovet i timen da det oprindelige direktiv blev indført revisionen af direktivet er på vej og visse lande har derfor også fået overgangsordninger i forhold til en fuld implementering af direktivet

været ønskværdigt at det også var sket i forhold til

af loven som jeg vil nævne her er ophævelsen af markedsføringslovens

et krav om at virksomhederne ved forretningens indgang skal skilte med at de yder organiseret rabat således at det tydeliggøres for alle forbrugere at der gives rabat til udvalgte kunder bestemmelsen blev ellers indført

afvente udvalgsarbejdet

sådan at direktivet om urimelig handelspraksis står foran en revision

jeg håber

set også bare høre og få bekræftet forhåbentlig fra

den konservative ordfører i det tilfælde at vi får ændret direktivet om urimelig handelspraksis på en sådan måde

hvis muligheden byder sig for at genindføre

overholde fællesskabsreglerne også den praksis der udspringer af domme ved domstolen vi er glade for at regeringen i hvert fald i den situation vi taler om her

ændre på den danske lovgivning i tråd med

kunne man jo med fordel lade sig inspirere af på andre områder ikke mindst integrationsministeriets område hvor der har været en helt anden

eu domstolen nødvendigvis er

en situation hvor det direktiv der ligger til grund for dommene jo rent faktisk er

vi den opfattelse at det har tjent danmark godt med et forbud mod de her rabatordninger

medvirket til at sikre at der er gennemsigtighed

forbrugerne ikke gøgles ind i en lang række af forskellige finurlige rabatordninger

til at sørge for at butikkerne konkurrerer på varernes pris og ikke på

amerikanske tilstande hvor man ikke kan gå

i supermarkedet og få varerne til en fornuftig pris uden at have lommen fyldt med ting man har klippet ud af diverse kuponhæfter og reklamebrochurer

er vi jo i almindelighed også meget optaget af at vi harmoniserer vores lovgivning

på andre områder at sikre at andre ikke laver

her domme der gør dette lovforslag nødvendigt og dermed tillader de her

vi vil meget gerne medvirke til i udvalgsbehandlingen at vi

forholder os fremadrettet til den revision der er i gang og måske laver en beretning eller et fælles betænkningsbidrag i udvalget som også kan bruges af europaudvalget som baggrund for at holde fast i at

den her fornuftige praksis vi har i danmark om ikke udbredes til resten af eu så i hvert fald

bliver mulig at opretholde i danmark og så må vi jo

næringslivet men også fra forbrugersiden er spørgsmålet om hvordan vi så når lovforslaget er vedtaget og det bliver også

griber sagen an der noterer jeg hvert fald at

at man meget hurtigt er klar med en vejledning om hvordan de her regler skal omsættes

at at man meget hurtigt og måske allerede under udvalgsbehandlingen gør klart hvordan

anden form for disciplineret indførelse af

har været meget vanskeligt at opretholde så man kan sige at forbrugerne

der er ikke ret mange virksomheder levet op til lovens krav

godt argument for at ændre lovgivningen

hvordan det bliver omsat i praksis og der håber vi at vi gennem udvalgsbehandlingen i den her diskussion om hvordan vi sørger for at virksomhederne ved hvilke regler der gælder

kan få skabt klarhed både for forbrugere og for erhvervsdrivende sådan at

uigennemsigtigheden men i stedet for

jeg forventer at vi kan støtte lovforslaget fordi vi

er tale om en ønskværdig liberalisering af markedsføringsbestemmelserne det er således helt rimeligt at virksomheder der opererer i danmark kan benytte sig af salgsfremmende foranstaltninger herunder i form af rabatmærker

at mærke er klare tydelige og let tilgængelige for danske forbrugere flere eksperter slår til lyd for at omfanget af rabatmærker kuponer og præmiekonkurrencer vil være begrænset

effektiv markedsføring kræver nogle andre og langt mere strategiske og innovative tiltag

ikke så nervøse for det her og vi skal vel også tage bestik af at vi er i en tid med nethandel og facebook hvor rabatkuponer måske ikke udgør det hedeste markedsføringstiltag når der ses bort fra mere selektive målgrupper i dansk erhverv ærgrer man sig over at rabatkuponer og konkurrencer flytter fokus fra prisen til alt muligt andet som det siges ja det ødelægger ligefrem konkurrencen

synes vi egentlig at det er op til virksomhederne selv

tilrettelægge det markedsføringsmiks man finder bedst

konstruktive positive bemærkninger der er tale om et lovforslag som først og fremmest skal sikre at vores markedsføringslov er i overensstemmelse med eu retten samtidig foreslår vi jo at man ophæver kravet til skiltningen ved organiseret rabat ligesom vi også foreslår at nedlægge

sagen omkring eu domstolen først

enkelt af ordførerne omkring problematikken

domstolen som bekendt har eu domstolen afsagt tre domme som betyder at vi ikke kan opretholde markedsføringslovens forbud mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer

for at gøre det tydeligt hvilke krav der gælder hvis man som erhvervsdrivende ønsker at anvende for

rabatkuponer så ønsker vi at præcisere den nuværende bestemmelse om salgsfremmende foranstaltninger med den ændring bliver rammerne for brugen af salgsfremmende foranstaltninger klare for eksempel fremgår det af forslaget at det ved brugen af rabatkuponer skal være relevant at oplyse hvordan rabatten beregnes hvilke produkter kuponerne gælder for og oplysninger om hvor kuponen kan indløses

kuponens gyldighedsperiode

forbrugeren skal således have de oplysninger der er nødvendige for at forbrugeren kan træffe et valg om hvorvidt han eller hun ønsker at anvende for eksempel en rabatkupon reglerne i markedsføringslovens § seksten om at de erhvervsdrivende skal skilte hvis de giver organiseret rabat pålægger de erhvervsdrivende en række byrder der er uforholdsmæssig store

desuden begrænset betydning da markedsføringsudvalget i to tusind og fem

det konkurrencestyrelsens vurdering at den organiserede rabat havde en meget begrænset betydning for prisniveauet ligesom bestemmelsen også kun har en meget begrænset salgsfremmende effekt for de erhvervsdrivende

endvidere vurderingen at indsatsen for at skabe gennemsigtighed og klarhed for forbrugerne sker mere effektivt for eksempel gennem retningslinjer for prismarkedsføring det er forbrugerombudsmanden for øvrigt enig i så med baggrund i at bestemmelsen pålægger de erhvervsdrivende en række byrder der ikke står mål med den effekt som bestemmelsen har foreslår vi at ophæve markedsføringslovens § seksten om organiseret rabat det tredje formål med lovforslaget er som nævnt at nedlægge forbrugerforum

til kommissæren viviane reding i forhold til

den danske regerings agenda og noget som vi også vil tage med ind i forhold til det danske formandskab jeg vil gerne understrege en pointe nemlig den at henvise til

unionsretlige markedsføringsret

andre danske specialbestemmelser også være berørt af domme

kræfter på det i økonomi

jeg har også opfordret kommissionen til at der tages

for regulering af de salgsfremmende foranstaltninger i den kommende rapport og eventuelt revision af direktivet jeg har også gjort kommissionen opmærksom på hvad den danske holdning er er på området

opretholde en form for regulering på området det er regeringens position når det så er sagt vil jeg gerne understrege at vi ikke i den danske regering anser det for realistisk at der kan samles et flertal af lande i eu som vil indføre et egentligt forbud mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer kuponer og købsbetingede konkurrencer er nemlig tilladt i langt de fleste eu lande i dag det gælder for eksempel store lande som storbritannien

spanien og mindre lande som luxembourg irland og sverige så derfor anser vi det ikke for realistisk at vi kan ændre

set sagtens forstå men det vi taler om her er jo lidt mere juridisk

end som så

har udfordringer

usikkerhed i forhold til andre elementer i den danske markedsføringslov er det så ikke yderst relevant

men altså også sikre at de øvrige specialbestemmelser som

er desuden den som jeg nævnte før at rabatkuponer er tilladt i langt de fleste eu lande så jeg finder ikke er baggrund for at igangsætte nogle yderligere analyser eller undersøgelser vi har været i meget tæt dialog med kommissionen omkring de ting kæmpet en hård kamp for de danske interesser

vi har kæmpet en hård kamp

kommissionens besked til til danmark er at det danske forbud ikke kan opretholdes

og har været i tæt dialog med kommissionen

må der jo konkluderes også fra kommissionen side og der har vi ikke kunne gøre mere end det vi

al udrustningen på til den bitre ende så må sige men på et tidspunkt skal

være en dommer som kommer ind og dømmer

her tilfælde har kommissionen klart sagt til os

får fra kommissionen på baggrund af kendelsen ved domstolen men der er jo også sager i danmark

i danmark som jeg ikke selv er helt tilfreds med så sagens kerne er den at

er til kæmpe fordel for danmark som handelsnation og også politisk

diskuterer de her ting så eu medlemskabet er en stor fordel for danmark men der er selvfølgelig ting der bliver besluttet i eu som jeg ikke er

en lille handelsnation vi vil godt ind på et stort europæisk marked hvor vi kan sælge vores produkter

tre og halvfjerds så ville vi opleve et

på samme måde ikke bare i eu landene men også uden for eu hvor eu

en samlet blok så det er en meget stor

økonomisk og politisk fordel for danmark at være med i eu

selvfølgelig godt give spørgeren ret i at der da også kommer problematiske tilkendegivelser fra eu’s side

jo netop var at vi ønsker fra socialdemokraternes side at få fastslået at

for at få genindført de to specialforbud § ti og § ellevte vores forventning har været den at det har været i den danske regerings interesse at arbejde aktivt for at få ændret

om urimelig handelspraksis baggrunden for at vi har syntes at

er ikke blot den at vi naturligvis står i en central position fra årsskiftet hvor danmark overtager formandskabet i eu men også at lige præcis eu domstolens fortolkning af

jo er blevet betvivlet af en række lande tjekkiet tyskland spanien italien østrig polen portugal frankrig og finland har alle rejst tvivl og har alle biinterveneret

flere af de konkrete sager efterfølgende har den danske

salgsfremmende foranstaltninger

skyldes det at jeg synes det er meget uheldigt hvis det kommer til at fremstå sådan at den danske regering lægger sig fladt på maven som

ærede partifælle herre jens christian lund så ganske rigtigt formulerede det

som en en lidt opgivende laisser faire holdning og i virkeligheden

meget godt i spænd med og ligger i forlængelse af at man også ønsker at at ophæve § seksten i loven af den ganske enkle årsag

de overholder den her lovgivning derfor håber jeg på

regeringen at tage denne sag op igen

at socialdemokraterne overhovedet vil kunne støtte det

forhandlingen er åbnet

kommer nye færger ind på gedser rostock linjen der kan tage et betydeligt større antal biler end

forligspartierne har vedtaget

er en vej på cirka seks km som er tosporet

de nuværende veje i området og det hilser

en anden linjeføring og så sent som

i dag har der været et møde i forligskredsen om

er vi enige om at det er det lovforslag

kan komme løbende om fem år ti år eller om

en ny vej nu må det være således at

lavet den her vej og så er det den der skal bære

men den vej vi nu

stor betydning for det rent støjmæssige luftforureningen

ligger op til den nuværende vej ved at den nye vej bliver lagt ud

altid vil komme fra en vej

blive spredt og ikke vil komme til at hænge

skal ledes ind til centrum af byen mod lolland eller mod gedser ved at der gennem rigtig mange år har været et stort behov for at få ledt især den tunge trafik ad en anden vej

at den socialdemokratiske gruppe

valgt og bosat på lolland falster bakker op idet de startede deres virke i to tusind og syv

nye omfartsvej højeste prioritet fordi alle uanset partifarve anerkendte behovet lovforslaget er en udmøntning af

to tusind og ni

yderligere med undersøgelser og planlægning af hvordan den tunge trafik skal passere

for den nye omfartsvej skal

på deres rute mellem gedser og rostock ud fra en forventning om at omfartsvejen bliver en realitet af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det at omfartsvejen vil aflaste det eksisterende vejnet med mellem fire og seks tusind biler i døgnet

den samfundsøkonomiske kalkulationsrente skal ligge på mindst fem

at samfundet har overskud af investeringen

ommerudvalget var på besøg hos ministeren og trafikudvalget i torsdags

underskriftindsamling har givet mere end fem tusind underskrifter til en alternativ linjeføring

til finansieringen i ministeriet har man beregnet prisen på ommerudvalgets alternative forslag til en lille milliard

tidligst stå færdig i to tusind og nitten eller senere så det svarer nærmest til at begynde forfra guldborgsunds borgmester

hverken kan eller skal vente længere på en ny omfartsvej til løsningen af de store trafikale problemer de har i øjeblikket et enstemmigt byråd og et investeringsklart erhvervsliv skal ikke siddes overhørig i denne sag

med at det nu endelig er lykkedes at få omfartsvejen igennem og endnu en gang slå fast at den socialdemokratiske gruppe bakker helt og fuldt op

et område i danmark en længe tiltrængt omfartsvej det vi som

den ved nykøbing falster og har været det i mange år færgeselskabet

nye færger hvilket også vil

et stigende antal køretøjer og derfor

vi nødt til at sige at vi skal have den her omfartsvej det er rigtig godt med lokale interesser det er godt med ildsjæle

løsning som de mener er bedre og klogere end den

sammen med den til rådighed stående økonomi det forslag der har været fra lokalt hold

umiddelbart en tro på at det vil kunne nås inden for en overskuelig fremtid så vi må sige at den løsning der ligger her med det her lovforslag løser problemet

når et enigt byråd bakker op om den her løsning

for den her vej i to tusind og seks kom storstrøms amt med den første planlægning af den og i forbindelse med kommunalreformen overgik det jo så

hvis man vælger at gøre det som ommerudvalget har lagt op til nemlig

som flere af ordførerne har sagt et meget meget stort beløb der så skal lægges til og vi har jo i infrastrukturfonden nok mange midler

står foran at skulle gennemføre i lovgivningen jeg er derfor fuldstændig enig med venstre og ministeren i at

spor alternativet vil være at der

som muligvis muligvis vil kunne gennemføres en gang i to tusind og nitten til tyve hvis man har fundet de sidste seks hundrede

jeg vil i hvert fald

sige at hvis jeg var

for jeg tvivler meget på at vi kan finde de der seks

til at lave den store omfartsvej om end der måtte være gode grunde til det så vi støtter ministerens forslag

gennemføre lovgivningen således som det ligger her

læse op af det brev vi fik fra guldborgsund kommune i torsdags hvor der blandt andet står at etableringen af omfartsvejen vil betyde en markant forbedring af trafikafviklingen

omkring nykøbing by samtidig med at det vil sikre gode infrastrukturelle muligheder

et af danmarks største feriehusområder marielyst byrådet hilser således lovforslaget velkommen og har ingen betænkeligheder ved anlæg af omfartsvejen som beskrevet

er det jo som flere ordførere har været inde på fordi der har været en diskussion gennem

måske også meget intensivt naturligvis her op til lovforslagets behandling jeg skal gerne indrømme at jeg godt

men vi må samtidig sige

som alle andre ordførere har været inde på nemlig at der ikke er midler til at gennemføre det og skulle man overhovedet gå i gang med planlægningen af det så har det en meget meget lang tidshorisont alt det gør jo naturligvis at hvis man vil

så er det nødvendigt at få fundet en løsning nu så selv om om det allerbedste måske kunne være attraktivt set med manges øjne også set med mine øjne skal man passe på ikke at lade det spærre for at få lavet en god løsning for alt andet lige betyder det her som det er beskrevet af byrådet at

forbedring af trafikafviklingen i og omkring nykøbing by

at vi er enige om at gennemføre projektet men

fastholde det det er jo sådan at et bredt flertal af folketingets partier faktisk både venstre konservative dansk folkeparti socialdemokratiet radikale venstre og liberal alliance ved aftale om en grøn transportpolitik af niogtyvende januar to tusind og ni har truffet beslutning om at anlægge en omfartsvej ved nykøbing falster

er jo ingen tvivl om at der er behov for nykøbing falster omfartsvej det er der blandt andet i kraft af de nye og større færger som

indsætter på ruten mellem gedser og rostock i tusind og tolv de nye og større færger vil medføre en øget mængde trafik og der forventes at opstå flaskehalsproblemer på statsvejen gennem nykøbing falster by den nye omfartsvej vil forbedre fremkommeligheden i og omkring nykøbing falster by og samtidig bidrager vejen også til at afvikle den øvrige trafik på e fem og halvtreds rejsende som skal til eller kommer fra gedser ledes med omfartsvejen øst om nykøbing falster by dermed opnår trafikanter og erhvervsliv en tidsbesparelse og samtidig vil omfartsvejen være en gevinst for miljøet omfartsvejen anlægges som en cirka fem km

om anlæggelsen af omfartsvejen vil de trafikale forhold for både den regionale og den lokale trafik blive forbedret

kommer de omkringliggende boliger til gavn og da omfartsvejen

det åbne land med gode spredningsbetingelser og et bedre trafikflow vil luftforureningen og rejsetiden blive formindsket jeg vil godt sige helt klart at jeg synes det er rart at vi har kunnet samles om

ingen tvivl om at man sagtens kunne have ønsker om forskellige andre projekter og jeg forstår også godt at andre har haft det men tilbage står jo at vi skal have det finansieret og vi

hvis vi skulle lave en helt ny linjeføring ville en helt ny vvm godkendelse så jeg ser frem til udvalgets velvillige behandling og håber på at det her kommer til at blive et rigtig godt projekt jeg faktisk sikker på

også sikker på at det kan vi gøre

er herre karsten nonbo som ordfører for venstre

solen skinner udenfor og der er højt til himlen det er nemlig et forslag der udtrykker optimisme og det er et forslag som vi

fem og tyve års kamp og jeg kan huske at da det unge det unge folketingsmedlem herre helge adam møller blev valgt ind her var noget af det første han kæmpede for at få den omfartsvej og nu kommer den så vi

i min terminologi det første skridt

bliver dimensioneret så der er plads til

at bygge videre på og det er også nødvendigt når man ser trafiktallene

nittentusind og jeg har nu rekvireret de sidste tal og de viser at årsdøgntallet er

bevare den gode stemning herinde skal jeg ikke begynde at remse årsdøgntallene op på vejene

og mellem aalborg og frederikshavn osv

noget der er virkelig virkelig

det er også en fordel at man får lavet en bro det

man lige bygger i flæng og derfor gælder det om at få en god bred bro og jeg er glad for at man har besluttet

en højbro så der både er plads til suså og

til togene vi kan jo bare se hvordan det gik med brobyggeriet ved vejle den var jo næsten bygget for lille der er i hvert fald et stort behov ved vejlefjordbroen også det er også en glæde

at det er skrevet ind i lovforslaget at vejen bliver forberedt til modulvogntog og det er også nødvendigt det er jo noget som næstved byråd kæmper for i øjeblikket

at få modulvogntog på samme strækning mellem

rønnede og slagelse både af hensyn til

også næstved havn og dalum papir så det er absolut påkrævet at vi får modulvogntog på vejen også

i lovforslaget står at der ikke bliver plads til til nogen sideanlæg

vejdirektoratet fået et svar den tiende

vejdirektoratet i den videre projektering vil se på mulighederne for at der kan ske en forberedelse til en rasteplads det var jo egentlig det vi gjorde da vi

lavede det sidste stykke på lolland falster mellem højmølle kro og sakskøbing når man bygger sådan en stor omfartsvej skal der være plads til dozere og alle mulige andre maskiner og der skal man alligevel lave en arbejdsplads

jo skrabes muld af og den skal funderes godt så den faktisk bliver en hel parkeringsplads og der ville det være smart at lægge en sådan arbejdsplads så den kan

konverteres til en rasteplads

en grusrasteplads end det gør at føre det tilbage til naturen

så driver gruset ikke væk når det

vi får fremskyndet den del der hedder rundkørslen fra køgevej til den nye omfartsvej den rundkørsel skal jo selvfølgelig laves alligevel den skal også laves synes jeg i samarbejde med næstved kommune som jo samtidig med at staten ofrer den nordlige omfartsvej

en østlig fordelingsvej

er en fordelingsvej som binder to statsveje sammen og har

så kunne man have forklaret ham at en vej er dyrere per kilometer når den skal anlægges på en bro over en jernbane end når den skal lægges på en på

får den nordlige omfartsvej forbundet med køgevej med en rundkørsel således at vi kan komme i gang med den østlige fordelingsvej kommunen tripper og vil gerne være færdig inden udgangen af næste år med den østlige fordelingsvej og derfor ville det være tilpas at

jeg skal afslutte og jeg forstår godt at formanden rejser sig op for

et spørgsmål om sund fornuft

så jeg kan i hvert fald love den socialdemokratiske ordfører

jeg er ret samarbejdsvillig i

det er en rigtig god dag men men samtidig må man også sige endelig endelig får vi løst et af danmarks allerstørste trafikale problemer endelig får vi får vi fundet en løsning på noget som har været en pest for ikke blot

som har sat en hel region i knæ endelig får vi løst det

er ikke et sekund for tidligt at vi får sat gang i det

den tidligere ordfører var inde på jeg er fuldstændig enig det er næsten sådan at man på folkestyrets vegne burde bringe en undskyldning til alle de borgere som sidder og spilder deres tid og til det erhvervsliv som ikke kan få ordrerne

en storby vi taler om det er en

hvor folk bruger halve timer og tre kvarter for at

så det er så godt og velgørende at vi nu får en løsning på det her problem i lovforslaget

syv og halvtreds million kroner om året

har fået erhvervslivet til at spilde syv og halvtreds million kroner i tabt arbejdsfortjeneste ved at holde i kø ved at lastbilen ikke

som erhvervslivet i sydsjælland har måttet hælde ud og det

har hæmmet deres vækst derfor

utrolig høj intern rente et utrolig sundt samfundsøkonomisk projekt

mellem tretten og femten procent

vi ikke får gjort det jeg har lyst til allersidst her i min tale

citere dansk industri som er i gang med

som peger frem mod to tusind og halvtreds og dansk industri som jo netop taler på erhvervslivets vegne siger helt entydigt at vi er nødt til at investere i

man skal følge dansk industris anbefalinger og det synes jeg da bestemt at man

i sine overvejelser er vi nødt til at løfte

som har været for lavt de senere år tilbage til det niveau vi havde under sr regeringen i

tryk på de offentlige investeringer for det er kun

de her helt nødvendige investeringer som det her bare

jeg har gået i skole i næstved hvis det kan afbøde en lille smule på det men det skal ikke ændre på

problem som det vi løser med

nordlige omfartsvej i næstved der er ingen tvivl om

erhvervslivets succes næstved storcenters og

måske lige have lagt et par procent tilbage hver gang man udlejede lidt lokaler dernede eller byggede nyt

socialdemokratisk styre

vejen for længe siden men nu kommer den så

jo glædeligt at staten har kunnet bidrage til det her som i bund og grund er et gammelt amtsprojekt som blev lidt dyrere da

men det har vi løst og det er glædeligt

det er korrekt at den pågældende vejstrækning

kan gøre to ting når man bygger veje man kan brandslukke og det er det vi gør i næstved nu eller man kan udvikle og flytte trafik og det er jo derfor man somme tider kigger på

at anlægge nogle veje i det vestjyske således at man kan betjene udkantsområderne lidt bedre så det er en anden måde

end bare at lave brandslukning med disse få men velvalgte ord

kim christiansen det bar jo tydeligt præg af at han er

slukke brande vi ville også helst

bygge før det brænder men problemet er jo at

er sket endnu det sker nu så jeg takker fordi man fra dansk folkepartis side er med til at slukke vores brand og det er en ret omfattende ret stor brand der er tale om

i det område især når man tænker på hvor meget benzin der bliver brændt af

jeg ville kvittere og takke for

lavet den her aftale

risikere at blive udsat for at få alvorlig skæld ud

og vi støtter også at vi bruger seks hundrede og firs million kroner på denne omfartsvej og jeg kan ikke lige se hvor herre karsten nonbo sådan i første step

skal tilgodese vælgerne i næstved og omegn jeg synes at vi her og nu skal være tilfredse med at der er indgået den her aftale og med de planer der i øvrigt er virker det jo også som om

glide ind i naturen på den rigtige måde sådan at vi stadig væk kan fastholde at næstved skal være et flot sted at komme hen

debat om alle de her veje som de to foregående talere vil have bygget rundtomkring i landet

godt bare minde om at den grønne trafikaftale

socialdemokratiets trafikordfører og også venstres trafikordfører af og til beklager sig over den manglende togforbindelse mellem næstved og københavn så det synes jeg at vi i fællesskab skal gøre til det næste store projekt for næstved

for næstveds skyld

så jeg vil bare understrege det som ordføreren så rigtigt

alles interesse og ikke bare

det gør at det er uhyre vigtigt

ganske kort og sige at radikale venstre er meget tilfredse med det her forslag om anlæg af en nordlig omfartsvej ved næstved alle har været inde på at fortælle om alle de lyksaligheder det vil medføre og derfor er der jo ingen grund til at spilde tiden yderligere

at tingene haster rigtig meget det kan jeg også

i den her sag og som har brugt rigtig rigtig mange ord på det

det gør vi i andre dele af landet så der sker somme tider noget der vi handler også her

der reelt er behov for og som giver rigtig

nævnte vist tallet syv og halvtreds millioner

i ventetid hver eneste dag for erhvervslivet

næstveds borgmester er mødt op jeg skal samtidig kvittere for at det således har vist sig at vi i det samarbejdende folkestyre på tværs af partierne kan levere resultater i regioner der jo ikke altid har stået

af kagen

en aftale af anden december to tusind og ni om bedre veje

den regionale trafik i sydsjælland i og omkring næstved skal nu ind gennem næstved by og desuden

har trafikken gennem næstved by de seneste år været jævnt stigende derfor er anlægget af en nordlig omfartsvej rundt om næstved en god idé der vil gøre hverdagen nemmere for erhvervslivet og for for mange mennesker den nye omfartsvej vil forbedre fremkommeligheden i og omkring næstved by og den vil bidrage til at den regionale trafik på sydsjælland kan glide mere smidigt trafikanter og erhvervsliv vil opnå en tidsbesparelse ved at tage den nye omfartsvej omfartsvejen anlægges som en såkaldt

motortrafikvej den tilladte hastighed på vejen forventes at blive halvfems kilometer

med anlæg af omfartsvejen flyttes trafikken og dermed støjen og luftforureningen ud af byen der opnås generelt en støjmæssig aflastning af boliger i næstved og luftforureningen vil falde da omfartsvejen løber i det åbne land med gode spredningsbetingelser

de vejledende grænseværdier vi forbedrer også trafiksikkerheden fordi den nye omfartsvej nord om næstved er mere sikker end de eksisterende veje gennem næstved

containerterminalen i indre nordhavn i

venstre kan støtte det er således at det område der er tale om bliver inddelt i fire

placeres i fremtiden med de bygninger og anlæg der er fornødne i den forbindelse og det er østligst i området

bliver der et område som skal forbeholdes

område der bliver udlagt til rekreative formål og det ser vi

lave adgangsveje og de bygninger og

er nødvendige for at containerterminalen kan virke så alt i alt er det her en helhedsløsning som i høj grad tiltaler os i venstre

der bliver lavet et nyt lovforslag så lovforslaget her

vindmøller som så for eksempel kan genere udsigten fra boligområder

forbindelse med brugen af

og beslutningen om at man laver en

kan afklares og det er jo helt naturligt at

de miljømæssige fordele der også er ved vindmøller kan vi varmt gå ind for men alting har jo en eller anden form for pris og jeg er ikke helt klar over i alle detaljer hvilken pris det vil have at man placerer vindmøller på det område

til at stå over for de fordele

af nordhavnen muliggør en moderne byudvikling i den indre del af nordhavnen således at

moderne havn kan forenes lovforslaget er en opfølgning på

besluttet at vi skal have bygget en metrocityring vi skal også af med jorden og den kan vi så passende bruge til en udvidelse af nordhavnen derudover vil der blive et stort rekreativt område

forløb mens vi bygger metroen mens vi laver nordhavnsvej og andre anlægsprojekter i københavn hvor der er overskydende jord kan vi køre ud og fylde den i nordhavnen hvor der så på sigt skal etableres en ny containerterminal

i hvert fald et godt eksempel på at man godt kan udvikle

modsatrettede størrelser

indstillet på at at det ville betyde en mulighed for indtægter ved salg af nordhavnsområdet

kigget på fra sidelinjen

har været indforstået med at det var det og derfor

kom det sådan lidt som en overraskelse for mig at man

lavede lavede lobbyvirksomhed

men at vi i trafikudvalget skal gennemføre en lovgivning som vedrører hele miljøområdet og som vedrører klima og energiministerens område via sådan en fortolkning

og jeg vil virkelig opfordre trafikudvalgets medlemmer til sammen med

er det her den måde som vi skal lovgive på i danmark det synes vi i

havvindmølleparker så gør det offensivt i stedet for

af en aftale om at der ikke skulle være var det forurenende virksomheder på del tre området er det fordi man ikke længere har brug for den her type af virksomheder i københavn at man så indfortolker det at man ikke kan

regeringspartierne og alle ministrene synes er den rigtige måde at gøre det på eller er det bare ganske ganske få mennesker der synes at en lovgivning på den her måde

ambitioner

første høring som københavns kommune lavede om

miljøforhold eller

københavns kommune har af ambitioner ville det så ikke være en god idé hvis

at opstille vindmøller eller måske i virkeligheden det modsatte

det her lovforslag jo først og fremmest indeholder rigtig mange positive elementer det er som jeg tror dansk

et rigtig godt forslag for københavn og

som jo er vigtigt og rigtig godt for den kollektive trafik når vi laver metrocityringen dels bruger det man kunne kalde efterladenskaberne derfra

på en kreativ måde således at man også i den forbindelse får skabt endnu bedre løsninger

havneforhold samtidig med at man får skabt

et eller andet slagsmål om nogle møller der er det helt afgørende her

at der er tale om synes vi en rigtig god sag som under alle omstændigheder er positiv og som vi også forventer

men vi er sådan set enige i at der er en diskussion om det her

på transportministeriets område man skal lægge hindringer ud eller for den sags skyld det modsatte

spørgsmål der normalt også henhører i al fald under andre udvalgs

som også herre klaus hækkerup sagde at drøfte i udvalgsarbejdet hvor vi

op og ned i sagen og hvilke muligheder der for den sags skyld er jeg har bemærket mig at københavns kommune i sit høringssvar har sagt at man

at staten vil nedlægge veto såfremt man ønsker at gå videre med planerne

vi med god mening får lejlighed til at få vendt i udvalgsarbejdet og lad os så se om der ikke kan findes en løsning som de allerfleste vil kunne

det med kanalen og nogle forhandlinger

altså både fra to tusind og fem og seks om anlæg af metrocityringen byudvikling af københavns nordhavn samt anlæg af en ny vej mellem nordhavn og helsingørmotorvejen

fra to tusind og seks blev indgået mellem regeringen

radikale venstre dansk folkeparti og socialistisk folkeparti det er sådan at

hovedformålet med det vi har dels skullet bruge den jord som bliver tilovers når metrocityringen bygges

det der sker nu er at det opfyldte areal bliver inddelt i tre områder placeringen af en containerterminal på

det var der ingen grund til men jeg er bare nødt til at sige for at det hele hænger sammen

er det den måde vi er nødt til at gøre det på det skal finansieres jorden skal væk og det skal være sådan at der også kommer nogle indtægter det leder mig hen til område to som er

fornødne adgangsveje og det er jo fordi man skal kunne komme til

containerterminalen samt eventuelle yderligere service og vedligeholdelsesfaciliteter

til rekreative formål i område

også klart at når man udlægger sådan et område

hvorfor kommer den lige pludselig det er jo slet ikke noget der er i dag men der har man så valgt

lægge et rekreativt område ud som skærmer mod det og et forbud mod opfyldning af det areal som i lovens bilag to er angivet med et fire tal så er der endelig etablering af en høfde umiddelbart nord for indsejlingen til hellerup havn så alt i alt følger

deltager ikke i alle mulige andre diskussioner det har nøjagtig det formål og udelukkende

det formål at sikre at vi lever op til de aftaler vi har indgået og det gør vi så på den her måde der var et spørgsmål fra fru henriette kjær om kanaler det

også andre der har rejst undervejs det fremgår af lovbemærkningerne at man vil anlægge sådan en kanal og jeg kan kun tage fru henriette kjærs opfordring

jeg tror det er godt tingene følges ad man skal jo ikke

og flyttet en containerterminal

sekshundredetusind etagekvadratmeter fri inde i indre nordhavn ved at flytte den her combiterminal ud så alt i alt hænger det sammen i en større og højere økonomi og jeg håber og tror

der har nogle holdninger på det her område og nogle

men det gælder jo som i alt andet om at få det til indgå i en helhed hvor vi

jeg foreslår at lovforslaget henvises til trafikudvalget hvis ingen gør indsigelse herimod

fremme indsatsen på miljøområdet og naturområdet

indeholder ændringer af naturbeskyttelsesloven planloven vandløbsloven miljømålsloven

kemikalieloven miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven alt sammen under

det som naturbeskyttelsesloven ændrer

langs søer og vandløb og man kan

man kan få nogle ådale som kan opsamle blandt andet fosfor fra landbrugets

derudover er der så planloven

planlægning for store husdyrbrug og for biogasanlæg

man siger at man i hver kommune har nogle områder hvor man kan lave store husdyrbrug

man planlagt for man kan også lave det andre steder

kommunen ved at her har vi nogle områder som kan bruges til lige netop de formål så er der vandløbsloven der bliver lavet om og det drejer sig om at man på omkring syv tusind tre hundrede

skal undlade at vedligeholde

det kan man jo ikke gøre uden at dem der bor

også får en kompensation hvis vandet løber over når man ikke grødskærer

der blive mere vand i åen havde jeg nær sagt og så vil det løbe ud over markerne hvilket vil betyde at landmænd ikke kan dyrke

erstatning for en af de vigtige ting her

starte det her projekt nogen steder

går i gang at lodsejerne

garanti for at få en erstatning det er en meget vigtig ting

en stor indsats for at beskytte drikkevandet mod forurening af pesticider

den randzone der skal være rundt om vandboringen

sprøjte skal have noget erstatning

ændring af vandforsyningsloven hvor det bliver sådan at

vandforsyningsselskaberne har lov til når de betaler erstatning at

hovedelementer der er i den her lovgivning

drejer det sig altså om at udmønte den store pakke vi lavede med grøn vækst hvor det her er

grøn vækst som kommer på fødevareområdet

grøn vækst hele aftalen

så vi kan få sat gang både i at gøre noget for miljøet og samtidig også fastholde at vi har et landbrugserhverv der er konkurrencedygtigt

med de begrundelser jeg har lagt

bræmme med energiafgrøder kilometer efter kilometer

sig sådan som fru mette gjerskov nu skruer sig op til at prøve at få det til at lyde som så ville det

der står at man får mulighed for at dyrke energiafgrøder

langs vandløbene i danmark

kilometer efter kilometer det her drejer sig om at man de steder hvor man ikke kommer til at genere naturen og miljøet

men det er da ikke sådan at man bare fuldstændig bevidstløst

kilometer kilometer efter kilometer

man tager hensyn til naturen og miljøet så

selvfølgelig de ti meters bræmmer vi taler om

at dyrke kilometer efter kilometer af energipil

det bliver selvfølgelig maskinelt i et eller andet omfang

man kalder dyrkningsfri bræmmer

for fru mette gjerskov spurgte mig jo om

jeg nej det er det netop ikke

ti meters bræmmer hvor man har mulighed for at dyrke noget under hensyntagen til naturen og miljøet

set det der er hele pointen her det er da ikke meningen at der er nogen der skal ud og slå dyr og planter ihjel for at kunne dyrke noget det her drejer sig om at man i pagt med naturen og for at sikre både natur og miljø skal have en

for at dyrke noget dér hvor det er muligt uden at skade noget jeg forstår simpelt

hvad problematikken er for fru mette gjerskov

med sort samvittighed og begynder at ødelægge dansk natur sådan er det ikke det er slet

energiafgrøder så er det jo sådan at

i dag kan man gøre det per dispensation og det gøres jo nogle steder derfor

eyvind vesselbo at ringkøbing skjern

i deres høringssvar siger

i den forbindelse skal det fremhæves at der i særdeleshed i vestjylland er behov for at friholde de forholdsvis flade ådale for bevoksning idet de i så fald vil ændre fuldstændig karakter der vil med andre ord fortsat være behov for at foretage en konkret vurdering af hvor stor skade en tilplantning med energiafgrøder vil forvolde på landskabet

med at de anbefaler

fra en kommune som i hvert fald om nogen har

der skal nogle ændringer ind og sådan et forslag fra

kommune kunne meget nemt indgå i de forhandlinger og

jo den vanlige måde vi griber de her ting an på det er

og hvis der er basis for at ændre noget så gør vi det

at ministeren i hvert har taget hensyn til til indvendingen her i

at lave den tilstand om sådan at man nu

den konkrete vurdering så min kommentar er bare at

så skulle han jo sådan set ikke

ændringsforslag mellem første og anden behandling det har jeg da set med en lang række lovforslag og det ville jo også kunne ske

det jeg sagde var at den helt normale procedure er at der kommer nogle input ind og så drøfter man dem i udvalget og mellem partierne og så finder

det er jo ret vigtigt i den sammenhæng og så laver

vil det også ske i det her tilfælde så jeg forstår ikke helt hvorfor herre steen gade siger at jeg ikke skulle have støttet det her forslag som det ligger når jeg samtidig

at ændre det som man nu har lagt op til at ændre den herskende tilstand i dag er jo at der kan dispenseres for at lave den her type af energiafgrøder eller skovplantning langs nogle af vores vandløb men det som lovforslaget lægger op til

jeg tror det er vigtigt at man kommer tilbage til den forrige tilstand

at ændring af det danske landskab hvor man samtidig får den bivirkning at det mindsker mulighederne for at forbedre biodiversiteten at det mindsker adgangen

det mindsker mulighederne for rekreativ anvendelse til

det er jeg glad for at herre eyvind vesselbo nu næsten siger

set enig i at det at dyrke energiafgrøder ikke

ødelægge vores natur og miljø

fuldstændig enig i og det er derfor

dyrke energiafgrøder man skal tage hensyn til naturen og miljøet når man foretager de her ting derfor synes

bør planlægningen af hvor det finder sted faktisk foregå med afsæt i lokalt kendskab og med en slags positiv udpegning

de områder fordi det både giver mulighed for at man kan optimere afgrøderne og

så man ikke skal ligge og køre lange strækninger med produkterne

er jeg meget åben over for at vi drøfter de her ting så vi får præciseret at hvis man skal lave energiafgrøder skal man selvfølgelig gøre det under hensyntagen til naturen og miljøet

retningslinjer for hvordan det skal foregå så det kan jeg give en helt klar tilkendegivelse af det er jeg meget villig til

vi står her med et lovforslag som implementerer regeringens plan om en

er det egentlig bemærkelsesværdigt at regeringens svar

som om grøn vækst var blevet en ny grundlov jeg synes det er vigtigt at holde fast i at der er tale om en snæver aftale som er fastlagt af regeringen bag lukkede døre uden at inddrage hverken borgere landmænd eller grønne organisationer og hvor man også var så flink at smide

lave store ændringer i vores natur

og det bliver sablet nederst en anden overordnet ting jeg vil sige er at det er tydeligt at høringen har været mangelfuld det er tydeligt at nogle der burde

er blevet hørt det er et sammenrodet lovforslag hvor man har taget

nemmere

nogle enkelte ting som vi kunne synes var positive i det her lovforslag men de bliver

man åbenbart ikke er enige jeg forholder mig til det der står i lovforslaget

glade for energiafgrøder vi ser energiafgrøder som en mulighed for indtægter i fremtidens landbrug

ødelægge landskabsæstetikken genere fuglelivet og genere borgernes adgang

er det jo fuldstændig hen i vejret

er som om det kun er landmændene

til at få erstatning hvis de får inddraget jord

jo ikke kun er størrelsen det drejer sig om i forhold til husdyrbrug

gå på hvor meget

miljøet så synes jeg også det var rimeligt at tage drikkevandshensyn med ind i den planlægning det er der overhovedet ikke gjort

står det lidt klart hvad det er for nogle regler der gælder for gårdanlæg og fællesanlæg og miljøpåvirkningen er igen her

som siger at retstilstanden er uafklaret

ignorerer sådan et høringssvar

vi selvfølgelig nødt til at få fuldstændig klarhed

gift i drikkevandet

omkring hver tiende dreng bliver født med misdannede kønsorganer og vi ved at pigerne går for tidligt i puberteten vi ved at mennesker i danmark har meget svært ved at få børn

men vi ved at det har noget at gøre med al

så derfor er det naturligvis

at vi skal have fjernet nogle af alle de kemikalier vores drikkevand skal være giftfrit

giver jo ikke giftfrit drikkevand

kontrollere en procent om året det vil sige at det tager hundrede år at komme igennem at tjekke at der ikke bliver hældt gift ud i nærheden af vores drikkevandsboringer

man kunne da sagtens forestille sig at man kunne dyrke økologisk landbrug på det areal

spændt på om ministeren er lige så parat til at forhandle som venstres

man skulle næsten tro at det ville medføre en masse spørgsmål til den socialdemokratiske ordfører

igen hældte en masse vand ud af ørerne uden egentlig at komme med nogen konkrete

som så mange andre der har spurgt om hvor

et relevant spørgsmål som vi vi selvfølgelig i

ordentlige forhold for et erhverv som landbruget som er med til at skabe arbejdspladser som er vigtige for

mad på bordet vi er også optaget af at

bliver givet de her erstatninger

jorden bliver dårligere også på sigt på det her område men vi er selvfølgelig også meget optaget af

måske tænker på hvordan vi kunne lave skrå brinker og den slags ting som kunne være med til at løse nogle af de her problemer med at få udfaset og få fjernet både fosfor og kvælstof

er en del af grøn vækst og

gjort noget for miljøet i stedet for som den røde blok valgte

og skrige uden for lokalet nogle af partierne

ikke engang op til forhandlingerne selv om de var indbudt

at vurdere så blev det også nævnt her

jo gerne ser at der skal være kort transportvej fra

hen til det enkelte kraft varme værk

importere masser af træflis fra for eksempel canada og finland og den slags steder vi skal selvfølgelig sørge for at give mulighed

er jo ikke ensbetydende med at man ikke kan bruge resten af marken hvis en landmand synes at han gerne vil

med pil så er der altså bare mulighed for også

det synes jeg er sund fornuft for vi vil jo gerne have fjernet fjernet

så meget som overhovedet muligt med så billige virkemidler som overhovedet muligt dermed bliver vi også

selvforsynende med biomasse herhjemme det burde alle

egentlig være være glade for så kan man godt

i naturen at nu skal alle folk kunne gå inde på

en landmand har købt og betalt sin jord

jeg kører jo heller ikke rundt i alle muliges biler

der skal altså være lighed for loven

de store husdyrbrug skal ligge i fremtiden

kommunerne også tager det her arbejde alvorligt

vi har jo altså nogle kommuner rundtomkring i landet som ikke

sådan set hele tiden siger at det er folketinget der skal tage sig af de her ting de vil

på den her grønne dagsorden hvor vi både gerne vil have

landbruget kan eksistere med de store husdyrbrug

samtænke mange forskellige ting her så alt i alt synes synes vi

fjernet fosfor kvælstof og den slags ting og få skabt mere natur og miljø er lykkedes utrolig godt

med til i tidens løb tak

til stede ved de møder lige indtil vi blev smidt ud

nej det tidspunkt det var regeringen imidlertid ikke fordi regeringen havde lavet små aftaler sammen

går helt ned til vandløbet og så kunne man også dyrke helt nede ved vandløbet

og der være en bræmme der er dyrkningsfri

ikke noget at man kommer med støtte

forhandlingerne det skal jeg lade ligge men

at liberal alliance eller ny alliance eller hvad de nu kalder sig

ikke det er lige meget det jeg gerne vil sige her

som er målet med de her tiltag så skal vi da også benytte os af

at den røde blok siger at det er så forfærdeligt for naturen

netop til at brænde af i kraft varme værkerne

vi kan fjerne nogle af de her stoffer det er da hele meningen med det her

og virkelig prøvede at opnå nogle resultater

meget varme tale for energipil

det område lige præcis

hvor de siger stop nu det det er kl

friluftsrådet ringkøbing skjern kommune tønder kommune

det er fuglelivet det er borgernes adgang

ud af at gøre de her ting hvordan får vi fjernet kvælstof og fosfor som vi alle sammen går

vi lægger en plan frem hvor vi siger her er der en mulighed for at gøre de her ting vi kan gøre det lidt smartere i stedet for at vi bare friholder de arealer vi ved udmærket godt at er der noget der bare ligger hen og ikke bliver brugt så afgiver det også kvælstof og fosfor

vandløbene er det så ikke helt naturligt at vi sørger for

de her pile vi planter og som så bliver høstet

bliver brugt i de nærliggende kraft varme værker

ikke skal ud at importere flis fra for eksempel canada som er sejlet over som har en lang transport bag sig

er det jo et samleforslag med med mange forskellige ting og nu skal

jo ulempen ved den slags ting at man så ikke kan få en en ren diskussion jeg vil starte med

at konstatere at venstres ordfører sådan set har undsagt

vi forhåbentlig i udvalgsarbejdet kan få en grundig drøftelse

som der sådan set er lagt op til her

ved søer og åbeskyttelse

er det jo en en reel forringelse der kan ske

biodiversiteten på det her område

her kan jo godt lade sig gøre i dag

og det er også den en række af høringssvarene har peget på

af de store ådale i vestjylland

ringkøbing skjern kommune er optaget af og siger

og og derfor siger vi

på det her punkt og det er det rigtig mange har påpeget kunne være

en model kommunernes landsforening er jo også inde på temaet om udpegning af arealer jeg skal nævne et par af de andre ting vi er uenige i at man fjerner klageadgangen

vi er bagefter vi er jo to år bagefter man kan også sige at

men det kan jo ikke blive et argument for at man skal fjerne

beskyttelsen af vandindvindingsområder og her øger man det så fra ti

lille fremskridt problemet er bare at det man jo burde gøre og det som også oppositionen har et

de beskyttelsesområder så de passer altså så man tager hensyn til vandafstrømning tager hensyn til

helt anderledes ud end fem og tyve

have en helt anden udformning men så til gengæld virke det er det der bliver vores bud her

godt kan være en en forbedring i hvert fald i nogle tilfælde men som jo alligevel ikke løser

vandløbsvedligeholdelse og her vil jeg i hvert fald lægge op til at vi i udvalget kigger meget nøje på

de formuleringer som professor helle tegner anker kommer med i sit høringssvar hvori hun skriver

at der med en politisk aftale som grøn vækst på et juridisk set løst grundlag fastsættes nogle ufravigelige krav til ny lovgivning der i ringe grad er tilpasset den gældende lovgivning og retstilstand resultatet bliver ofte en usammenhængende og uigennemtænkt lovgivning det synes jeg er så alarmerende ord at det i hvert fald er noget vi må kigge efter for

nogen der må råbe vagt i gevær hvis det faktisk er sådan at man kan karakterisere det som både usammenhængende og

gennemførelsen af det her men det betyder jo ikke at der ikke er elementer som vi også selv ville lave altså udpegning af

man skal have store landejendomme og udpegning af områder til

ikke kan være til stede på grund af forretninger i nordjylland skal jeg på vegne af det konservative folkeparti tilkendegive følgende lovforslaget er en del af regeringens initiativer i forbindelse med implementeringen af grøn vækst og det hilses velkommen at der tages et initiativ til at sikre bedre grundvand til at sikre renere vandmiljø

gang i dyrkningen af energiafgrøder som kan erstatte brugen af fossile brændstoffer hovedformålet med grøn vækst er at sænke udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet

megen skepsis i fødevareerhvervet og der bør ved implementeringen lægges meget vægt på dialog med jordbrugerne lovforslaget bør således implementeres så der opnås den største

den mindst mulige gene for et presset erhverv omvendt er det danmarks forpligtelse at leve op til eu direktiver som er os pålagt lovforslaget lægger op til at der kan oprettes vådområder der ved at forvandles

får fosforpartikler til at bundfældes på engarealer i stedet for at påvirke vandmiljøet disse vådområder kan etableres ved ændring af vandløbets forløb så der opstår oversvømmelser når der føres meget vand i vandløbet på samme måde skal der satses på ådalsprojekter ligeledes for at hindre fosfor i at sprede sig til søerne

udbredt ønske at landbruget i højere grad skal være energileverandør og derfor lægges der med lovforslaget op til at der i lavtliggende områder langs søer og vandløb kan plantes flerårige energiafgrøder som for eksempel energipil disse beplantninger kan kombineres med tiltag

lægges der op til at landbrugsarealerne ikke umiddelbart kan fredes hvorimod ejere af fondserhvervet jord der er erhvervet med henblik på naturbeskyttelse ikke kan tilbydes erstatning i forbindelse med fredning lovforslaget lægger endvidere op til at der kan planlægges for etablering af store husdyrbrug som kan bortskaffe gylle ved tilslutning til et af de store biogasanlæg som kommunerne skal finde beliggenhed til i forbindelse med den kommende kommunale planlægning i forbindelse med at der lægges op til at landbruget skal være energileverandør er det nødvendigt at der sikres en ordentlig økonomi i en sådan driftsgren for at det nødvendige

at der ændres på vandløbsvedligeholdelsen er det lige så åbenbart at samfundet skal afbøde de økonomiske gener som ejere af berørte arealer vil blive påført et af de problemer der

er at den danske drikkevandsforsyning

at de dyrkningsfrie områder omkring boringerne øges fra en radius på ti

til fem og tyve m altså en seksdobling af det usprøjtede ugødede areal omkring boringen og med kompensation til parcelejeren med dette lovkompleks er der lagt op til en lang række forbedringer på vand miljø energi og drikkevandsområdet hvilket hilses velkommen

her tale om det han med et pænt udtryk kaldte en samlelov man kunne også kalde det en rodekasse hvor man har rodet en hel masse forskellige ting sammen som

for sig indbyrdes ikke har ret meget med hinanden at gøre men som blot samles fordi man har det under overskriften grøn vækst

og grøn vækst aftalen har alle de her elementer inde i den aftale og så er de altså også brokket sammen kan man sige i det her lovforslag da grøn vækst i sin tid blev vedtaget var der jo mange der kaldte forslaget brun vækst fordi det grønne stort set var forsvundet ud af forslaget og det må man jo sige fortsat er tilfældet og med de tiltag som der lægges op til i lovforslaget her bliver det ikke bedre

set mange emner at tage fat på vil nøjes med at kommentere de fire af dem indledningsvis vil jeg sige at det radikale venstre er meget ked af forslaget om at man får en rettighed til at dyrke energiafgrøder i randzonerne langs vandløb og søer

altså automatisk kan sige at det ønsker man så at fylde de pågældende områder med

det har komplikationer for biodiversitet det har komplikationer for adgangsspørgsmålene og det har også komplikationer for den overordnede oplevelse af hvordan vores landskab ser ud når der er en lang række

stort set påpeger alle problemerne i det her forslag

afstand fra forslaget synes jeg især man skal bemærke

de forslag der fra vidt forskellig side er om at det her jo også helt grundlæggende betyder

en stor dansk landskabskvalitet nemlig de lysåbne arealer og lysåbne ådale og enge og lignende risikerer vi forsvinder for en stor dels vedkommende det synes vi er meget meget problematisk og er der helt enige med de mange organisationer ikke mindst grønne organisationer og andre som har gjort indsigelser herom men for den sags skyld også de indsigelser der er gjort for eksempel fra kommunernes

som jo påpeger at det her vil få en meget voldsom betydning kommunernes landsforening fortæller øvrigt i deres høringssvar at de faktisk siden august to tusind og ni har opfordret til at reglerne udformes så der også tages hensyn hensyn til landskab natur og rekreative oplevelser og det mener de altså ikke er sket med lovforslaget her danmarks naturfredningsforening mener at

vil betyde væsentlige forringelser af de landskabelige interesser væsentlige forringelser af de landskabelige interesser

er også utilfreds med ordningen og de siger at det vil få store og negative konsekvenser for offentlighedens adgang til de vandløbsnære naturværdier og ikke mindst adgangen til lystfiskeri sådan er det

ringkøbing skjerns høringssvar altså en kernevenstrekommune som siger at det her synes de simpelt hen ikke er i orden dernæst

vil jeg sige bare nogle ganske få ord om grundvandsbeskyttelsen og tilslutte mig det som også herre steen gade var inde på nemlig at den grundvandsbeskyttelse man lægger op til måske nok er marginalt bedre end den man har i dag men virkeligheden er jo at den ikke tager afsæt i det

de faktiske forhold omkring de forskellige boringer det er

set miljøministeriet selv der har lavet et stykke arbejde der påpeger at hvis man vil lave en effektiv beskyttelse

afsæt i det der er forholdene omkring de enkelte boringer det kan miljøministeren finde i miljøministeriets egne sagsarkiver

der er god rådgivning at hente der og måske skulle man have lyttet til den rådgivning

tredje eller fjerde nu var jeg lidt inde på adgang før som jeg vil nævne her i første runde er spørgsmålet

klageadgangen det er jo en kendsgerning at når man lægger op til at fjerne klageadgangen fra

grundlæggende princip vi har for at kunne få afprøvet forskellige ting og få afprøvet forskellige muligheder i den sammenhæng det som der også er gældende når man taler om klageadgangen eller den klageadgang man nu vil

er jo at man også her får bemærkninger fra meget forskellig side om at det ikke er acceptabelt både landbrug fødevarer og kommunernes landsforening anfører meget kraftigt at de finder det helt grundlæggende forkert at man fjerner klageadgangen i forhold til vand og naturplaner og de grønne organisationer kan jo næsten ikke få vejret

i forhold til det man her lægger op til så det er altså et lovforslag med utrolig mange negative elementer i sig jeg sagde indledningsvis at det var en rodekasse

sige som andre ordførere har været inde på der er enkelte elementer i lovforslaget her som man kunne trække ud og sige

primært de spørgsmål der handler om ændringer på planlovens område hvor vi mener at der er er nogle tiltag der godt kan bruges til noget jeg håber at vi sådan set kan få lavet om på alle de steder hvor vi bedømmer det her lovforslag som meget meget dårligt og at man i udvalgsarbejdet kan få belyst det så meget måske skal vi have en høring om lovforslaget

på bedre tanker i sagen og

fald kan ske en slags opdeling så man måske kunne støtte de dele af det der er positive men det bedste ville selvfølgelig være at man efter en høring nåede frem til at

helt afgørende elementer i det her lovforslag der skal trækkes ud og skal man glæde sig over noget i dag og man skal gerne finde noget at glæde sig over hver dag

det største af regeringspartiernes ordfører i sit svar til de spørgsmål der blev stillet fra folketingets medlemmer i første runde her jo reelt undsagde lovforslaget på det spørgsmål

da måske anledning til at vi kan komme i gang med en forhandling omkring de spørgsmål

det er da altid noget at det største regeringspartis ordfører kan se at

på et af punkterne hvis det så kunne brede sig til de øvrige ja så går det jo bedre

enkelt punkt i det lovforslag der ligger her som giver mig en særlig glæde

afsnit der handler om vandløbsloven det er jo en ting vi har diskuteret her i folketinget tidligere

to tre år siden fremsatte enhedslisten et forslag der måske nok var lidt mere vidtgående end det der ligger i det her lovforslag men som dog havde det samme hovedindhold nemlig at vi i nogle tilfælde skulle ophøre med eller reducere vedligeholdelsen af vandløbene ud fra det synspunkt at der kunne opnås nogle store miljømæssige gevinster ved det

det forslag må jeg sige var afvisningen så voldsom fra venstre og dansk folkepartis side at det kommer lidt som en overraskelse for mig at det nu er blevet genopfundet måske er det bare fordi det har vist sig

have så mange indlysende kvaliteter at det

konservative når man nu skulle finde på noget som kan reparere lidt på skaderne ved det man jo med

har kaldt grøn vækst men

i udgangspunktet jo er positiv over for

hedder kommuneplanlægning for store husdyrbrug det særlig fornøjelige var vil læse bemærkningerne til den del af lovforslaget hvor man jo udpenslede hvilke negative effekter det får for miljøet at man har afskaffet grænserne for hvor store besætningerne må være man har fjernet kravet om at der skulle være jordtilliggender og så videre og så videre det bliver beskrevet som jeg ikke selv kunne

mere præcist

løser man så ved planlægning siger man

kan ærgre sig over er at planlægningen så er blevet reduceret til at man nu skal have en positiv udpegning men jo ingen sikkerhed for at der bliver gennemført en kommunal planlægning og ingen sikkerhed for at man rent faktisk får de her store landbrug placeret der hvor de ingen skade gør

det bliver meget svært at finde de områder men

men det er fald to positive elementer i lovforslaget som man da ikke skal glemme

have med i sin vurdering så har der jo i

en længere debat om det med at plante flere energiafgrøder inden for

åbeskyttelseslinjen det mest fantastiske indlæg i den

dohrmann fra dansk folkeparti kom med da han sagde at hvis man sådan

ligge hen altså natur underforstået så ville det få en lang række negative konsekvenser man fik nærmest indtryk af at problemet med kvælstofudledningen i de danske farvande skyldes at vi har for meget natur

er en omskrivning af virkeligheden det skyldes faktisk noget helt andet at vi har for meget kvælstof ellers kunne vi jo bare lægge landbrug hen over resten af den natur der er i danmark og så ville kvælstofproblemerne være løst nej kendsgerningen er en anden og derfor kan man godt rejse den diskussion om det skal indgå i en løsning for

at vi yderligere forringer biodiversiteten i naturen i danmark det synes jeg måske er en omvej at gå som

vi har også bemærket i lovforslaget at man

skabe forenkling og det er jo rigtig godt

vil sikre at man ikke længere kan klage over statens dispositioner og beslutninger man kan stadig væk klage over kommunerne som godt nok er underlagt den orden og de regler som staten lægger ned men men staten kan man ikke klage over det vil give en hurtigere sagsbehandling osv

ikke udelukke selv om danmarks naturfredningsforening jo antyder at de kender metoder til

at tingene ikke kommer til at gå så hurtigt alligevel

afskaffe de muligheder der findes for

rimeligt hvis jeg nu skal udtrykke mig lidt forsigtigt også på det område

også synes at man nok bliver nødt til at forholde sig til det problem der handler om at man oftere og oftere støder på pesticidrester ikke bare i det man kalder det øvre grundvand men også helt ned i drikkevandet

fremlagt et forslag til hvordan man kan udvide de pesticidfri beskyttelseszoner omkring

det vil vi vende tilbage til under behandlingen af det beslutningsforslag

efterfølgende at man har valgt en løsning som der ikke er noget sagligt belæg for virker som er besværlig bureaukratisk

måske oven i købet lægger unødvendige restriktioner på muligheden for at udnytte jord i danmark fordi der

starte med at takke ordførerne for de mange farverige indlæg jeg tror også man kan konstatere at der måske er tale om sådan en generel talemåde i hvert fald fra oppositionens side når man

søger at udlægge det som om venstres ordfører skulle undsige miljøministeren i forhold til hvad forslaget går ud på jeg synes

at det blev præciseret meget godt når man har diskussionen om om hvad hvad der menes med energiafgrøder men det vender jeg tilbage til lad mig også starte med at konstatere at jeg

set er glad for at stå her i dag på regeringens vegne og netop

det her lovforslag som kombinerer tiltag til forbedring af miljøet med økonomisk vækst

jo tale om et lovforslag som allerede inden det blev fremsat af oppositionen er blevet kritiseret for at indeholde for lidt grønt og så er det blevet kritiseret

en klassisk balance man altid diskuterer på det her område i hvert fald

som miljøminister i en ansvarlig regering

er optaget af at vi i vores initiativer rammer en fornuftig balance mellem på den ene side miljøet og på den anden side erhvervsinteresser

vil styrke den danske natur og det danske miljø på en række væsentlige punkter uden at landbruget bliver straffet for at bruge

på lovlig vis samtidig med at landbruget også får nogle nye udviklingsmuligheder blandt andet

vil forslaget om ådale og ændret vandløbsvedligeholdelse give os mulighed for mere og renere natur

det samtidig et vigtigt led i opfyldelsen af målsætningerne for blandt andet vandløb og søer i eus vandrammedirektiv som danmark jo er forpligtet

i det omfang dette medfører gener for landbrugets i øvrigt lovlige brug

vil landbruget blive kompenseret vi vil få renere vand i søer og åer og mulighed for flere grønne områder som for eksempel ådale og områder med slyngede vandløb så vil vi også opleve en seksdobling af beskyttelseszonen rundt om drikkevandsboringerne og det vil give os en markant bedre beskyttelse

mulighederne for efter de gældende regler at fastlægge et større beskyttelsesområde omkring den enkelte vandboring efter den konkrete vurdering

så vil vi få mulighed for et mere effektivt og målrettet tilsyn med bekæmpelsesmidler ude i miljøet efter forslaget for samkøring af data i forbindelse med kontrol og lignende efter kemikalieloven og så er lovforslaget ikke kun godt nyt for miljøet det giver også landbruget nye muligheder for at udnytte energiafgrøder og biomasse med forslaget om

og åbeskyttelseslinjer åbnes der op for nye udviklingsmuligheder for landbruget og der må jeg så lige

det er jo ikke det her skræmmebillede som socialdemokraterne søger at

energiafgrøder i enhver randzone det er ikke det der ligger her i forslaget det her handler ikke om randzonerne

set op til stort set at friholde dem men det her handler om de store arealer hvor man så

med det her samlede lovforslag lægges der også op til at planloven skal ændres

det fremover bliver obligatorisk for kommunerne at planlægge for lokalisering af de store husdyrbrug og også lokalisering af de fælles biogasanlæg så på den måde

vil udvidelsesmulighederne og investeringssikkerheden bedre blive sikret for de her brug hvis de altså vælger at placere sig i de planlagte områder og det noterer jeg mig også at

er bred enighed om er en rigtig god idé og så er det selvfølgelig beklageligt at jeg så vælger at samle tingene og at man ikke kan få lov at gå ind som i en anden bolsjebutik og bare vælge det man godt kan lide

er det en samlet pakke og jeg

så håber jeg selvfølgelig også at udvalgsbehandlingen vil kunne belyse de spørgsmål man har sådan så man alt andet lige vil kunne vælge at støtte

er grøn vækst for mig at se et godt eksempel på at vi kan fremme

på bekostning af den anden part så forslaget er altså for mig at se udtryk for en balance mellem en styrkelse af miljøet og hensynet til landbrugets udviklingsmuligheder derfor

som altid opfordre til at vi får en god og positiv viderebehandling af det her forslag i udvalget

sure over et lovforslag så har man nok ramt den rigtige balance det synes jeg ikke

jeg synes vi ser nogle meget meget

en venstreordfører som slog ud med armene og

har ministeren tænkt sig at indkalde os til realitetsforhandlinger om det her er det her noget vi kan drøfte

sted omkring forhandlingerne i forbindelse med grøn vækst som jo fandt sted for efterhånden rigtig mange måneder siden hvor jeg i øvrigt ikke selv var miljøminister der

var jo forhandlinger dengang og resultatet

udmøntningen af et af elementerne i grøn vækst aftalen så derfor er der jo ikke tale om at vi skal

nye forhandlinger om grøn vækst eftersom der er

så er det jo en kendt sag at når man kommer med miljøtiltag og i det hele taget initiativer på det her område som handler om om danmarks natur og om danmarks landbrug jamen så er der altid det her evindelige krydspres mellem på den ene side et erhverv som ønsker udviklingsmuligheder og på den anden side en miljøbeskyttelse og lige præcis det krydspres skal findes og det findes ofte ved at man i virkeligheden

lige utilfredse og så har man nok ramt det perfekte krydspres altså den perfekte balance

sige ganske kort nej der bliver ikke inviteret til nye forhandlinger om grøn vækst men alene det

lovforslag gennemgår tre lovbehandlinger og kommer i udvalgsbehandling er jo for mig at se i virkeligheden også et udtryk for at man debatterer elementerne i forslaget så det er jeg naturligvis rede til at stille op til og

de kan vi

til ændring af lovforslaget og nu siger ministeren

kan ikke bruge en drøftelse med regeringen til noget hvis ikke den kan flytte noget og ævle løs

et lovforslag som gennemgår en demokratisk proces det handler om en første anden og tredje behandling og der er jo en grund til at vi i dette demokrati har tre behandlinger

tre behandlinger af et lovforslag giver altid mulighed for at stille opklarende spørgsmål og det er jo

at der er blevet ændret kommaer

forventer at der er halvfems mandater bag det det er et udtryk for en politisk aftale der er indgået med dansk folkeparti og der er rigtig mange gode og fornuftige elementer i det men jeg forstår godt oppositionens frustration i forhold til

må også erkende at når man står i nogle fuldstændig modsatrettede positioner og den ene vil have hundrede og den anden kun vil have ti

kan det meget ofte være svært at blive enige derfor

er det jo ofte sådan at forhandlinger slutter og derfor er oppositionen ikke en del af den politiske aftale der hedder grøn vækst men det ville da være rart om der kunne opstå et bredt flertal for det er jo blevet sagt i dag og bekræftet af flere

at der faktisk er rigtig mange elementer i det her man er tilfreds med eksempelvis når vi taler om drikkevandsbeskyttelse

planloven og så videre så det ville klæde oppositionen at gå aktivt

kommer nye spændende indrømmelser til de landboorganisationer som klager her kan vi sikre på at miljøministeren siger at det

det jo fordi vi har set at lovforslag er blevet ændret undervejs

massive

er etableret

fra socialdemokraternes side blev der skabt et billede af at det ville være langs ethvert vandløb i hele det ganske danske land

stå energiafgrøder det må jeg bare på det kraftigste afvise

jeg er glad for at herre per clausen alt andet lige sagligt redegør for at det netop er i forbindelse med at man har et markareal der er dyrket

meget vigtigt at få sagt i den her diskussion og i den bekymring der er omkring

muligheden for at dyrke og producere energiafgrøder

jo er sådan at de almindelige naturbeskyttelsesregler

altså både naturbeskyttelseslovens

visse fredninger inden for sø og åbeskyttelseslinjen

at få præciseret det og dermed jo også få manet det her

sig gøre der hvor ejeren

kommuner som mig bekendt har gode venstrefolk som borgmestre

det var relevant og hvad der ikke overrasker mig

fremme landbrugets muligheder for at levere grøn energi

de eventuelt landskabelige eller andre effekter

vil være begrænsede fordi de almindelige naturbeskyttelsesregler fortsat vil gælde inden for sø og åbeskyttelseslinjen det vil sige

være tilladt at tilplante i natura to tusind områder og tæt på natura to tusind områderne kan der kun tilplantes hvis kommunen vurderer at det ikke skader området så med den her præcisering

håber jeg i høj grad at oppositionen også er blevet beroliget i forhold til

hvorfor man ikke skal foretage en konkret vurdering

i ringkøbing skjern kan sige her har vi en ådal og den ønsker vi bevaret som den er det ministeren hindrer

man foretager sådan en konkret vurdering det

hun gør det men jeg synes også at vi må have en forklaring hvorfor er

fremme landbrugets muligheder for at levere grøn energi og det har jeg meget meget vanskeligt ved at forstå at en opposition ikke kan være med

mange skåltaler på at tale om danmark som grøn energi leverandør

på lange strækninger taler om det samme og taler om det på samme måde så det gælder altså om her at skabe rammerne for at det

lade sig gøre og så netop med den præcisering i forhold til naturbeskyttelsesloven i det hele taget

fra socialdemokraternes side ligefrem et ønske om at skabe skræmmebilleder

håber jeg så sandelig at jeg har fået manet i jorden her ved at præcisere

skal ændres ikke til fordel for naturen men men til ulempe for naturen det er jo det ministeren

en forklaring jeg kunne så supplere det med at spørge ministeren om hun kunne overveje noget som

man skulle lave en kortlægning af områderne sådan at kommunerne udpeger områder hvor der kan plantes energiafgrøder uden dispensation det er

ministeren overhovedet diskutere noget som helst her eller blev det hele afgjort for to år siden da fru lene espersen sad for bordenden for det projekt

det handler om at produktionen af energiafgrøder jo alt andet lige fremmer bæredygtig energi

grøn vækst samleloven kommer altså

tale om en lempelse som vil fremme landbrugets muligheder men der er selvfølgelig tale om at de almindelige naturbeskyttelsesregler fortsat vil gælde så den her lempelse vil jo ikke være en lempelse hvis vi skal ind at lave individuelle konkrete vurderinger hver evig eneste gang når man nu har de her generelle bestemmelser så det her handler altså om at skabe mulighederne for at landbruget kan levere grøn energi så kort kan det siges og det kan jeg sådan set kun håbe at man

landbrugets muligheder grøn energi uden at gennemføre

en udvidet lokal dispensationsmulighed der svarer lidt til den der allerede eksisterer

det lokale og regionale kendskab til hvordan landskaber er og hvilken værdi har og meget andet og

ikke noget ministeren kunne finde anledning til at overveje

som jeg har redegjort for så er det overordnede formål her altså

landbrugets muligheder for netop at levere grøn energi

fornuftigt ude i kommunerne

understreget at det her vil

så siger det jo også sig selv at det jo netop ikke vil være tilladt at tilplante i natura to tusind områder

så kun kan tilplantes hvis kommunen vurderer at

altså stadig væk er gældende men at det overordnet set handler om at skabe en lempelse for erhvervet

ud siger at det handler om at fremme landbrugets muligheder

det må miljøministeren jo overveje med sig selv men jeg synes at miljøministeren bør tage en tur ud i det danske landskab også uden for natura to tusind

af danske landskaber med meget

i kommuneplaner og lignende som ikke er bare i nærheden af at natura to tusind områder men som er en meget karakteristisk del af det danske landskab

de store lysåbne arealer

jeg kan jo forstå at lovforslaget her rent

landbrugets muligheder når man fremmer nogens muligheder

noget andet og i det her tilfælde bliver det så på bekostning af vores landskabers karakter og i en række tilfælde altså også på bekostning af mulighederne for at øge biodiversiteten

af at skaffe sig adgang det synes jeg jo ikke

gør det så overhovedet ikke noget indtryk på miljøministeren

er miljøminister for hele danmark og jeg er det lige præcis også når vi diskuterer grøn vækst og

diskuterer hvad danmark skal leve af i fremtiden lige præcis

er produktionen af energiafgrøder altså et vigtigt element og det kan vi kun lykkes med ved at skabe de rigtige rammer for

det hører jeg sådan set også at oppositionspartierne gang på gang taler om i de store skåltaler nu står vi her

lovforslag som faktisk har de her elementer og det er vigtigt at holde sig for øje at det her samlelovforslag jo har masser af elementer som netop også giver naturen et løft så jeg synes selvfølgelig det er trist at vi kun har

fremmer bæredygtig energi at der så også er et meget meget stort og vigtigt element i det her lovforslag som

har overhovedet ikke haft oppositionens opmærksomhed i dag

nok fordi regeringen lige pludselig kommer med et ret markant lovforslag

det har man så ikke ønsket at debattere og det kan så være fordi man

handler om at overbyde det i en eller anden grad jeg synes afslutningsvis at man skal holde sig for øje hvad det her samlede lovforslag rent faktisk gør

for netop at bringe det her vigtige emne på bane som jeg også havde ønsket vi kunne have drøftet under den forrige lovbehandling her for rent vand er noget af det

står her på en historisk dag det er international vanddag så jeg synes det er ganske på sin plads at vi også drøfter det her beslutningsforslag lige præcis i dag i danmark er vi privilegerede vi kan som nogle af de eneste europæere drikke rent og velsmagende vand direkte fra vores haner vand som helt generelt kun har været gennem en simpel filtrering

ikke er blevet tilsat klor det privilegium

skal vi selvfølgelig bevare og det skal vi også forsvare og derfor

det vigtigt at vi beskytter vores grundvand og den holdning

en vandboring med yderligere

der fremover kommer til at være fem og tyve

og gødningsfri zone omkring alle vandboringer til almen vandforsyning det tiltag som jeg også nævnte ved den forrige lovbehandling

betyde at vi taler om en seksdobling af den nuværende beskyttelse en væsentlig forbedring det her beslutningsforslag sigter så mod at stille krav om at kommunerne skal udlægge beskyttelsesområder omkring alle vandboringer til de almene vandforsyninger efter miljøstyrelsens vejledning om boringsnære beskyttelsesområder fremsættelsen af

begrundes med at der lukkes to boringer om ugen på grund af pesticider det skulle så medføre omkostninger for vandforbrugerne på mellem to hundrede og fem hundrede million kroner årligt der må jeg bare sige at de oplysninger

obligatoriske indberetning af lukkede boringer og årsagerne til det som sker i medfør af miljøstyrelsens cirkulære om jordforurening viser nemlig at der i perioden fra nitten otte og firs frem til to tusind og otte i gennemsnit blev lukket cirka seks og tyve boringer om året på grund af pesticider i hele to tusind og ni blev der lukket fire boringer som følge af pesticider det er fire for mange det kan vi nok godt blive enige om men det er dog langt fra det tal som forslagsstillerne præsenterer her i beslutningsforslaget enhver pesticidbetinget lukning af en boring er en lukning for meget men vi er altså samtidig nødt til at gøre os klart hvad der ligger bag

er der for langt størstedelens vedkommende nok tale om gamle syndere altså pesticidbrug som vi enten for længst

som er trukket tilbage fra markedet eller der kan være tale om pesticider som vi har påført restriktioner i forbindelse med anvendelse lige netop for at beskytte grundvandet der kan også være tale om tidligere spild eller vask af sprøjteudstyr tæt på boringen

for at forhindre forurening fra fra spild

blev der i to tusind og ni lavet skærpede regler for hvordan man agerer på vaskepladserne men der kan selvfølgelig også være en risiko for at pesticiderne på grund af undertrykket der opstår omkring boringen når der anvendes vand bliver trukket ned nær boringen kommunerne

kan allerede i dag efter en konkret risikovurdering etablere de her boringsnære beskyttelsesområder når en boring er forurenet eller de kan også gøre det for at undgå en fare for forurening blandt kommunerne

hersket lidt tvivl om lovgrundlaget

at lave yderligere vejledning til kommunerne det forventes at vejledningen kan blive sendt til kommunerne

vi går på sommerferie i den samme forbindelse har vi i finanslovaftalen mellem regeringen og dansk folkeparti afsat fem million kroner til en indsats for at nedbringe risikoen for pesticider i drikkevand der vil det være sådan at naturstyrelsen snart er klar til at udbyde projekter til at understøtte kommunernes arbejde med at vurdere behovet for boringsnære beskyttelsesområder resultatet af projekterne kan så supplere vejledningsmaterialet vejledningsmaterialet

udmøntningen af projekterne vil foregå i samarbejde med vandværkerne

en konkret risiko for forurening

mener jeg det er for vidtgående og også helt unødvendigt at indføre et krav om at kommunerne skal gennemgå samtlige cirka titusind boringer som findes i dag jeg mener at den generelle udvidelse af den eksisterende ti meters beskyttelseszone omkring boringerne den der nu bliver udvidet til fem og

tilstrækkelig og så har kommunerne jo altså stadig mulighed for at udlægge

en konkret vurdering så med disse ord

ønske en god videre behandling af

tyve m omkring boringerne som regeringen

noget der ligesom er hentet et eller andet sted fra

og endda dyrkningsfrit og nu seksdobler det

rundt om enhver drikkevandsboring så vil der være tale om en øget beskyttelse men når det så er sagt

er det jo netop korrekt at der kan være konkrete individuelle situationer hvor beskyttelsesarealet skal være helt anderledes altså udvides på en måde hvor man ikke engang kan tale om en lige radius

man måske endda taler om en ellipseformet ting der går skråt til højre eller hvordan det nu end tager sig ud i det konkrete område

er et godt grundudgangspunkt og så kan der være steder hvor det skal være større og det er

kommunerne som som altså har mulighed for at sætte ind der

og kommunerne siger at de oplever at det regelgrundlag man har i

at lave udvidelserne der hvor det er nødvendigt kunne det så ikke få miljøministeren til at overveje om der

brug for forbedrede

er det jo rent faktisk sådan at der blandt nogle af kommunerne har hersket lidt tvivl om lovgrundlaget hvordan man rent faktisk kan benytte det og det er baggrunden for at naturstyrelsen har sat sig

rundt om bordet sammen med kl for lige præcis

få lavet en bedre vejledning til

redskaber der rent faktisk eksisterer i lovgivningen i dag

etablere større områder der hvor der måtte være behov for det

det er vel ikke mere end en måneds tid siden at i hvert fald danva var stor fortaler for at der skulle være tre hundrede

rundt om enhver boring så på den måde kan vindene jo vende i forhold til hvor store beskyttelsesområder der er tale om

grundbeskyttelse som vi nu seksdobler i dag ved at gå fra de ti m til de fem og tyve

rundt om enhver boring er et godt skridt og et godt fundament at

fuldstændig sagligt grundlag for hele det arbejde der ligger bag de boringsnære beskyttelsesområder hvad er

noget som helst sagligt grundlag noget som helst sted men måske ministeren kunne fortælle mig at det ikke bare er et tal hun har grebet ud af luften

som så bygger på et sagligt grundlag og

fordi jeg jo så kunne redegøre for at talmaterialet og det her med med antallet af boringer som bliver lukket på grund af

i hvert fald ikke er sammenfaldende med de oplysninger

i forhold til det her med så at lave en fem og tyve meters beskyttelseszone

og grundigt udgangspunkt et godt grundlæggende beskyttelsesareal som vi altså har haft et ønske om at udvide på baggrund af lige præcis den melding som jeg ikke tror nogen af os kan være uenige om vi vil have rent drikkevand vi vil blive ved med at kunne tage vandet

og nyde det det kan vi gøre i dag og det skal vores børn og børnebørn også

og derfor er det her et enormt vigtigt område hele tiden at debattere og hele tiden gøre på bedst mulig måde

det om de embedsmænd som miljøministeren ikke selv gider at lytte til

at det her er et sagligt og et fagligt grundlag for vores beslutningsforslag

komme videre med

mange af de sprøjtemidler vi finder er fortidens synder ja nogle

der er den store fare nemlig dem som ikke er fortidens synder dem som vi finder i dag

er kan gå når miljøministre og andre folk tror at det hele

hænger os særlig meget i det her med de pesticider

de ni fund af glyfosat eller roundup i grundvandet

har da så sandelig også fået mig til at reagere prompte

fuldstændig belyst hvorfor

i grundvandet for det er fuldstændig korrekt at i hele den godkendelsesproces der er i det her land og som i øvrigt er en af de mest restriktive overhovedet jamen der var meldingerne dengang at det

det er det vi har set i ni boringer nu ud af i øvrigt

det her forslag og ligesom sætte fokus på på rent drikkevand jeg vil gerne gå lidt videre jeg vil gerne rose

for at sætte fokus på

det er jo ret overraskende at netop

oppositionen gør en indsats og sætter fokus på det her område år efter år har regeringen ydet en kæmpe indsats for at gøre noget for at bevare

rent drikkevand plan efter plan er blevet gennemført for at sikre

sikre at drikkevandet også er det og så kommer oppositionen her med et forslag

hvert fald indledningsvis ligger i fuldstændig forlængelse af det som regeringen gør og som vi lige har

nemlig at indføre nødvendige sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring alle vandboringer

kan det skrives bedre det er jo lige netop det der stod

dyrkningsfrie zoner fra ti

i forslaget her som jo ikke på nogen måde er nødvendige for at gennemføre det som skal til for at gøre tingene bedre på det her område nemlig det som ligger i grøn vækst men her

som ikke må dyrke jorden og sprøjte mere det forstår jeg ikke

oppositionen synes at det er fint

forøge afgifterne det kommer heller ikke bag på mig men nu står det jo ganske klart her

eksproprieres og det er jo her må jeg sige at vandene skiller

et meget afslappet forhold til

hvis ikke i gør som vi siger tager vi det fra jer eksproprierer vi se den er vi ikke med på i venstre

og

være sådan at man ikke kan klare det på en anden måde

det der er pointen det er ikke nok med at det har almenvellets interesse det skal jo også være sådan at man ikke kan gøre det på en anden måde

jo netop det som regeringen og venstre er enige om

på en anden måde så alt i alt må jeg sige at det er fint at vi nu her for en gangs skyld oplever en samlet opposition som ønsker at sætte fokus på noget som er så vigtigt som rent drikkevand og rent grundvand det har vi ikke oplevet på noget tidspunkt før i den her sag

men hvad har oppositionen selv gjort

det er international vanddag i dag at man ligesom har sat fokus på det her

det kunne være spændende at

det må være sådan

må acceptere at grundvandet bliver forurenet hvis man ikke kan lave

på den bedste viden man har om hvad

ligger et sagligt grundlag bag oppositionens forslag her

glad og roser oppositionen for at komme

så er det jo også et spørgsmål om at i hvert fald den første linje er nogenlunde realistisk

været ligesom et slag i luften derfor er det jeg siger jeg roser fordi der for en gangs skyld kommer noget som kan gennemføres nemlig at indføre nødvendige sprøjtefri beskyttelseszoner

det regeringen har gjort i det forslag for grøn vækst så det skal man

for at få sin vilje igennem det regeringen jo

kommer der en erstatning til dem som som ikke må dyrke eller sprøjte på det område

meget finere måde at gøre det på end at komme og tage

realistiske og fornuftige og alle

ligger bag det ud over at ministeren siger at

grundvandet særlig hvis man gør med en ensartet metode i stedet for at gøre

beskyttelseszonerne så store og formet på en måde

faktisk er tilfældet derfor var det at jeg var så glad for at der var kommet et

hvor man i hvert fald havde noget med der kunne løse noget af

med hensyn til hvorfor det nu er bedre med

udgangspunktet for det som

skal udvides altså hvis en kommune eller et vandselskab mener

udvide det så har de jo hjemmel til det så kan de bare gøre det så jeg forstår egentlig ikke

bare en større erstatning hvis man udvider det til halvtreds

så hvad er egentlig problemet

diskuteret drikkevand her inde i folketinget siden to tusind og fem hvor jeg blev valgt

og ud ad det andet øre synes jeg nu alligevel godt nok er imponerende

ridse lidt op regeringen havde en handlingsplan

ni om at sænke brugen af sprøjtegift i danmark den medførte en stigning

at vi har en regering som ikke

der ikke været nogen pesticider i drikkevandet

ikke været nogen pesticider i grundvandet jamen altså fru mette gjerskov

noget floskelagtigt selvfølgelig havde de forslag som der har været ikke løst problemet

så havde regeringen og venstre selvfølgelig stemt for

vi havde jo vores egne gode forslag som vi stemte for og som er i gang med at løse problemet fru mette gjerskov siger

ja men det

set også derfor at vi forsøger at stramme op på det vi vil gerne have frivillige ordninger og vi mener at det faktisk er vejen til løsningen men det viser sig at

er nødt til at stramme op på sine handlingsplaner også med frivillige ordninger for at få tingene til at lykkes

det eneste vi har fået ud af

boring det ville klæde venstres ordfører bare at

lille smule selvkritik

sandheden er at regeringen

sandheden er at regeringen

jo alle sammen interesserede i at få rent drikkevand og beholde det

derfor er der jo ikke nogen onde mennesker

i regeringen og slet ikke nogen onde mennesker i venstre som ønsker at

forgifte vores drikkevand med pesticider

gør en en meget meget stor indsats for at gøre det her på den bedste måde man kan så som fru mette gjerskov være uenig i

den måde vi gør det på og de beslutninger vi træffer og det er altid nemt når man sidder i opposition

at tingene kunne gøres bedre men det er jo fuldstændig uhørt at stå og sige at det nærmest er sådan at ministrene eller venstres folketingsmedlemmer går rundt og putter gift ned i vandhullerne og ned til grundvandet

pesticider i det er jo ikke en måde at føre en debat på

og det er helt

en meget naturlig konsekvens af en regering der i ti år har siddet

en regering som for et syns skyld har lavet nogle frivillige handlingsplaner som alene har medført et større giftforbrug i stedet for et mindre giftforbrug en regering som

har ønsket

her debat med landbruget og sikre drikkevandet derfor fremsætter en samlet opposition nu det her beslutningsforslag om sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring vandforsyningerne vi vil

i vores drikkevand det er meget enkelt

skal der udtages drikkevandsboringer med jævne mellemrum på grund af forurening og samtidig

laves nye boringer og nye områder for borgernes regning

at sprøjte tingene hænger ganske enkelt ikke sammen vandboringerne er meget meget sårbare over for nedsivninger i nogle særlige jordlag derfor vil vi ikke gå ind som ministeren gør og bare komme med en eller anden rund zone og sige at sådan skal det være det kommer jo an på jordbundsforholdene det kommer jo an på virkeligheden omkring drikkevandsboringen det kan være helt op til tre hundrede

fra en drikkevandsboring men måske kun i den ene retning ikke i den anden retning det afhænger jo af hvor man suger vandet ud jo

altså at der ikke er gift i det drikkevand

naturligvis at vi skal sørge for at det er forureneren der betaler derfor mener vi også at finansieringen af de her zoner skal gå over pesticidafgiften altså

have lov til at bruge sprøjtegift i det her land må betale en afgift som så bruges til at sikre rent drikkevand for borgerne det kan ikke være den enkelte borgers problem at skulle betale til landbruget for ikke

har altid været et godt princip at det er forureneren der betaler det er den måde

nu har jeg hørt venstre

går så meget op i at vi

ikke men vi vil da selvfølgelig have at der skal være en konsekvens er man ikke parat til at indgå en aftale

at lade være med at sprøjte selv om man får kompensation så må vi jo selvfølgelig i sidste ende gå ind og ekspropriere sådan er det og det vigtigste er jo at vandet

hører ministeren tale om

en smule træt

lille skvæt hist og pist

de unge mennesker på landbrugsskole før i tiden jo på det nærmeste fik at vide at de kunne tage sådan et glas

for det var fuldstændig ufarligt vi fik at vide at det aldrig ville dukke op i grundvandet vi må bare konstatere at virkeligheden igen viser sig at være den logiske intet forsvinder op i den blå luft alt dukker op igen og det gør giften altså også jeg synes ærlig talt at det ville klæde en regering

ved magten at man reflekterede en lillebitte smule over stigningen i forbruget af sprøjtegift stigningen i antal drikkevandsboringer der bliver taget ud og så samtidig alle de sundhedsproblemer vi ved der er ved at danskere bliver udsat for kemi

diskutere grøn vækst i dag hvor

vandboringerne med de her fem og tyve

kan jo se ud fra det her forslag at

ikke er særlig gennemarbejdet

burde lægge op til at de her områder vandværkerne landmændene tilsammen kunne finde ud af

lade sig ekspropriere at lade vandværkerne købe arealerne sådan at de kunne behandle dem som de havde lyst til det kunne så

lave skovrejsning i et område

en favorabel pris

altså at være mere fleksibel i

løsninger tror jeg er vejen frem for at få løst

man er nødt til at se på hvordan

være sikker på at de her giftstoffer ikke trænger ned i

grundvandet her tænker jeg på

for andre sprøjtemidler

vi ved er trængt ned i

grundvandet altså simpelt hen gå ind og og tage nogle stikprøvekontroller

i drikkevandet men igen må jeg sige at vi synes det skal være på et fagligt og sagligt grundlag at man går ind og laver nogle af de her tiltag når man vil

derfor synes vi at der skal være bedre muligheder for at aftale noget mellem parterne

jo sige at landmanden

erstatninger kan man kalde det eller kunne sælge jorden på skattefri vilkår som vi kender det når man laver byudvikling altså når en by

udvikles med nye boligområder og nye

så kan landmanden sælge på ekspropriationslignende vilkår det kunne man også gå ind og overveje om man ikke skulle gøre på de her

hvor man har drikkevandsboringer for netop at få den maksimale beskyttelse

ren populisme fordi man har læst

grøn vækst som jo netop lægger op til

videre forløb omkring hvordan vi får sikret

beslutningsforslag som er lagt frem her er langtfra

andet end at bruge som et paradeforslag det er også det der

hvad mange partier ikke gør godt nok

må vi bare sige at

man skal tage udgangspunkt i miljøministeriets vejledning om boringsnær grundvandsbeskyttelse

at vi når vi nu skal lave en bedre beskyttelse

gør vi det så ordentligt

at vi gør det så ordentligt som vi kan ministeren var vel egentlig også lidt inde på at

være større end

hvis man skulle tage udgangspunkt i hvad der er sagligt rigtigt

man benytte den vejledning der ligger fra miljøministeriet så siger

vesselbo at det ikke er nødvendigt

det jo også en forbedring i forhold til ti

men hvorfor skal vi så ikke tage det her skridt og så gøre det sådan at vi virkelig gør det bedst muligt

vi har diskuteret at også nogle af de nye midler

på tide at vi får taget en beslutning af den her art så er der diskussionen om at at de erstatninger der så skal gives

af pesticidafgiften der må man vel sige

det vil sige at det er tættere på at det er forureneren der skal betale

det her forslag gik så på ekspropriation nu står der jo ikke at

almenvellet betyder et eller andet

er noget der kan føre til ekspropriation så jeg synes egentlig at hele folketinget skulle vedtage det her og så skulle vi rulle det ud i hele danmark vi kan jo altid diskutere tempoet

godt signal om at folketinget faktisk kunne blive enige om noget

hvordan har man det med at skulle forsvare sådan

give de muligheder som der er i at give

den model som herre jørn dohrmann også også nævner forslaget afviser det jo overhovedet ikke

ikke forstå at herre jørn dohrmann svinger sig lidt i lysekronerne lige nu jeg har det godt med forslaget og vi kunne faktisk blive blive enige om

paradeforslag og

alliancepartner

at gruppen er splittet

jeg håber at herre jørn dohrmann vil være med til at rulle det ud så vi får den rigtige den nødvendige beskyttelse og zonerne bliver indrettet så sagligt som overhovedet muligt hvordan de så

har det jo ikke en snus med den her sag at gøre nu synes jeg

er herre steen gade fortælle hvad der

at man gør sådan og det er jo for øvrigt miljøstyrelsens vejledning som vi

og og det ville føre til en en bedre beskyttelse end de fem og tyve

fordi det er lidt mere upræcist men jeg sagde også

fem og tyve meters beskyttelse er bedre

lige så godt gøre det rigtigt og lave den nødvendige beskyttelse

møde i nordjylland skal jeg på vegne af det konservative folkeparti

i danmark har vi geologiske forhold som gør at langt den største del af vores drikkevandsforsyning findes i grundvandet hvor dybt det er afhænger af hvor i landet man befinder sig men fælles er det at regnvand er trængt ned igennem og filtreret af lag af ler sand og grus generelt er vandet af særdeles god kvalitet men desværre har det vist sig at forbrug af pesticider på jordoverfladen kan medføre at der kan findes rester af pesticider pesticider eller deres sporstoffer i drikkevandsboringer det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt og der er god grund til at passe på hvor og hvornår man sprøjter og hvilke sprøjtemidler man anvender det hører heldigvis til sjældenhederne at der konstateres rester af

i sig selv ikke udgør nogen egentlig sundhedsrisiko der må bare ikke være disse rester i grundvandet

det angår er vi i danmark enige om en nultolerance og af den grund har der indtil videre været en lovpligtig dyrkningsfri bræmme på ti

drikkevandsboringer

den zone har den nødvendige effekt og derfor stilles der fremadrettet et krav om at zonen skal have en radius på fem og tyve

seks gange så stort et areal såfremt den enkelte kommune mener at forholdene omkring deres drikkevandsforsyning er af en sådan karakter

står det kommunerne frit for at udlægge et større areal og med finansloven for to tusind og elleve er der sat midler af til at der kan ydes tilskud til kommunerne hvis de ønsker at plante træer og buske på de områder der er udlagt til drikkevandsforsyning med de bemærkninger jeg meddele at det konservative folkeparti er tilfreds med de tiltag der er sat i værk allerede og derfor kan vi

hænger det ganske enkelt sammen med det forhold at vi er af den opfattelse at en af de vigtigste langsigtede indsatser vi kan

på miljøområdet i det her land er

er måske i virkeligheden et af de allerstørste konfliktpunkter

i fremtiden og det er bestemt ikke noget naturgivent at man alle steder har adgang til rent

også i debatten i danmark fra tid til anden været fremført at vi ikke behøver at beskytte vores grundvand så meget

vil jeg bare sige at det radikale venstre er meget uenig i den tilgang det er vores opfattelse at vi skal gøre hvad vi kan forebyggende for at beskytte vores grundvand således at vi også i kommende generationer har mulighed for at hive rent drikkevand op af jorden derfor er der jo også tale om at man når man taler om grundvandsbeskyttelse taler om meget langsigtet politik

men fra tid til anden siges det jo også at man i politik kun kigger frem til næste valg og man må derfor sige at lige nøjagtig den her type diskussion jo er en diskussion om hvordan man netop kigger meget langt frem og sørger for at lave de tiltag i dag der har betydning ikke bare for den næste generation men også den næste og den næste igen det er sådan set den mere man kan sige grundlæggende årsag til at vi er

på det her og at vi mener at man bør gøre en stærkere indsats end

jo været en vældig debat her under forslaget og også under det forrige om

lægger op til at man følger den ekspertise som er på området og den anbefalinger af hvordan man bedst muligt laver grundvandsbeskyttelse derfor synes vi faktisk at hele folketinget og alle folketingets partier burde lytte til hvordan noget sådant kunne gribes an frem for at gøre det til en stor polemik fra starten det synes jeg er en lille smule ærgerligt fordi sagen faktisk fortjener bedre når det er sagt skal jeg også sige at at der flere gange i debatten er blevet brugt det begreb at

skyldes gamle synder jeg har beskæftiget mig med miljøpolitik i mere end fem og tyve år og jeg har hørt adskillige miljøministre sige at

men ikke desto mindre bliver der jo ved med at dukke nyt op

det her forslag handler jo i virkeligheden om at man ikke om fem og tyve og halvtreds år skal stå og sige

det her handler om gamle synder

er vigtigt at få lavet en præventiv en fremadrettet indsats for at beskytte stærkt nok ministeren var

har været konstateret problemer også på det

der skal jeg blot minde om at nogle af ministerens forgængere

er beskyttelse af grundvand altså noget hvor man også for den sags skyld må sikre at tvivlen dækkes ind og at man altså gør det så godt at man ikke giver mulighed for at man om halvtreds år kan sige at det var fortidens synder vi kan derfor anbefale at folketinget vedtager det her

jeg synes ikke at debatten skal fortabe sig i en diskussion om hvorvidt tallene nu er fuldstændig rigtige eller ej men jeg

som forslagsstiller når miljøministeren starter med at sige at

sådan at en stor del af det der ligger til grund her jo har afsæt i geus’ arbejde fra klima og energiministeriet jeg ved ikke om kommunikationen ikke er tæt mellem de to ministerier i de her spørgsmål det håber jeg sådan set den er men det er desværre ikke mere end nogle dage siden måske er det et par uger siden at vi også måtte konstatere at et ministerium havde en viden om hvor mange

havbrug der var i danmark inden for en beskyttelseszone

alle ved at der er lukket adskillige boringer gennem de sidste ti til femten år som følge af de her problemer og at det jo i virkeligheden er det der er afsættet

synes heller ikke det skal blive til en polemik om tallene men måske først og fremmest forhåbentlig en konstruktiv debat også i den efterfølgende udvalgsbehandling om mulighederne for at løse det her på den mest effektive og bedste måde og vi kan naturligvis som medforslagsstillere anbefale

i gymnasiet hvor man nåede frem til at det var lige så slemt at være åndeligt fraværende som at være fysisk fraværende jeg er nødt til uden at jeg skal fortabe mig i den debat om om folk

til stede at sige at en del af dansk folkepartis og venstres indlæg forklares bedst ved

det giver ikke nødvendigvis noget godt udgangspunkt for at deltage i debatten hvis man hele tiden er i gang med noget andet end det vi diskuterer det fører til mange helt unødvendige spørgsmål men ellers vil jeg sige at det forslag vi i dag debatterer er hjerteblod for enhedslisten

tale om at vi fire gange tidligere har fremsat et forslag i stil med det her om at indføre de nødvendige beskyttelseszoner omkring vandboringer

diskuteret det før men refererede til at

diskussioner om nogle urealistiske forslag

vesselbo at man er på tynd is

mange staver i livet når det bedste argument man har for at man er saglig er at man selv har sagt det

erfaring men bare sige at

noget godt argument når vi er meget glade for at fremsætte det her forslag som et fælles

overskuelig fremtid i danmark med at få de nødvendige

set også på det her område er god grund til at fokusere på de enestående politiske muligheder som grundloven sikrer os fordi vi er i den situation at uanset

ikke at udskrive valg inden udgangen af dette år det er også på høje tid

vores drikkevand er alvorlig den seneste grundvandsovervågningsrapport viste at næsten fyrre procent af boringerne i overvågningsprogrammet indeholdt sprøjtegifte og at grænseværdierne er overskredet i tolv procent af boringerne

bare for at man skal være klar over at der også

sige at den samme tendens bekræftes i boringskontrollen hvor tre og

af indvindingsboringerne er forurenede og i fire tilfælde overskred

i lige så mange år som enhedslisten har arbejdet på at få det her forslag vedtaget har vandværkernes organisation danva forsøgt at råbe politikerne op med budskabet om at det er

beskyttelseszoner rundt om vandboringerne hvor der ikke må anvendes sprøjtegifte

udgangspunkt i konkrete vurderinger af de vandgeologiske forhold

synes at jeg savner at man forholder sig til substansen i diskussionen

og fem og tyve m men hvis man skal vælge

udgangspunkt i de geologiske forhold og sådan at størrelsen på

og altså ikke kan fastsættes med en passer

det aldrig vil være for meget men i hvert fald skal man ikke tro

omkring vandboringerne skyldes det at vandboringerne er særlig sårbare over for nedsivning af sprøjtemidler fra marken rundt om boringen

i dag at herre jørn dohrmann udbredte sig om hvor grænseløst uvidende og alt muligt andet

bare sige at det her ikke danmarks naturfredningsforening

at også gode venstrefolk hvis de bliver i besiddelse af den tilstrækkelige viden godt kan indtage fornuftige standpunkter det de siger

er at cirka tre fjerdedele af alle forureninger kunne

det skyldes at grundvandsforureningen meget sjældent skyldes en magasinforurening men derimod en forurening tæt på boringen der ikke

fortyndet inden vandet pumpes op

spurgt til hvad det faglige belæg var for at vælge fem og tyve m vi har fået at vide at

derfor miljøministeren nåede frem til at danva skulle have foreslået tre hundrede

det der er realiteterne i det det som vi foreslår og det som danva har foreslået

som altså tager udgangspunkt i en faglig rapport om

der blev udarbejdet af det såkaldte tre hundrede m udvalg og senere er mundet ud i en konkret vejledning fra miljøstyrelsen

metode som miljøstyrelsen siger det er en rigtig god idé at bruge

men vi vælger nu alligevel at det kan være ganske fornuftigt og derfor bliver

forslag så også bakket op af vandværker i danmark og også af landbrug fødevarer det sidste kan jo godt gøre

mand som mig betænkelig heldigvis er

at landbrug fødevarer på et punkt er uenig med os vi siger at forureneren skal betale det er naturligt at en pesticidafgift der betaler for det her landbrug fødevarer mener selvfølgelig at forbrugeren skal betale og så skal der være endnu flere penge til landbruget finansieret af nogle andre man

så forurener man grundvandet og derefter

at den hopper vi ikke på og derfor har vi lavet forslaget som

fem og tyve m zonen måske er lidt tilfældigt

urimeligt at vandværkerne og forbrugerne skal betale fordi man mener at der bør være den regel at forureneren betaler men det som er værre siger de

at man formentlig kommer til at bruge langt flere penge på at administrere ordningen end på

man skal udbetale i erstatning og det er alligevel altid lidt forunderligt at en borgerlig liberal regering der går ind for forenkling i tide og utide alligevel gang på gang formår at formulere forslag som gør at tingene bliver mere bureaukratiske

er nødvendigt men det er lykkedes og det synes vi jo er en rigtig dårlig idé så siger man også fra ministerens side

men det bliver løst nu siger man for nu kommer

er klart at hvis vi i løbet af udvalgsarbejdet kan få

så er det spørgsmålet om at der jo ikke findes noget alternativ til frivilligheden her

nogle gange bliver nødt til at bruge andre metoder end frivilligheden

kunne lave nogle ordninger som er rimelig fornuftige og attraktive for landmanden

set at det der er problemet

er at vi har en situation som er alvorlig hvor der findes pesticider i grundvandet der teknisk set ikke

fantastisk at man kommer i den situation at en producent og at videnskaben

dette roundup ikke kan genfindes i grundvandet

i øvrigt konstatere at det bliver sværere og sværere at opretholde troen på at vi i det lange løb kan sikre rent drikkevand

enkel teknisk ordning med de fem og

gengæld laver et omfattende bureaukratisk regelsæt omkring der gør den vanskeligere at have med at gøre for dem der skal leve med den når man i stedet for kunne vælge en model hvor der findes en teknisk metode som der er enighed omkring

jeg bare tilføje at det alligevel

forbyde landmændene overhovedet at dyrke noget i de områder

hvad er begrundelsen for at man ikke må dyrke noget

pesticider der skal forbydes og ikke anvendelse af jorden

synes der er meget der taler for at vores beslutningsforslag i dag bliver vedtaget

anledning til en grundig overvejelse

man normalt også engageret i det

præcist beskriver hvad det der i dag er den samlede opposition og hvad det der efter næste valg forhåbentlig er et flertal i folketinget vil gennemføre det er der ikke meget parade over

fordi det står man til ansvar for også konkret hvis de politiske styrkeforhold skulle ændre sig

det er fristende vil jeg gerne sige at kaste mig ud i en debat med herre jørn dohrmann om hvordan man aktivt engagerer sig og involverer sig i de debatter der foregår her i folketinget men jeg tror sådan set at jeg vil skåne herre dohrmann for det

i en debat blandt andet med mig om hvad det er man gerne vil område så forventer jeg også at man kan svare

og jeg forventer også at man deltager aktivt i debatten uanset om man kalder sig ordfører

paradeforslag som vi jo alle sammen kan se det er fordi man ligesom gerne vil være en del af for eksempel grøn vækst og den slags ting

så ikke også en formodning om at ordførerne

hvis vi får flertal efter næste valg

herre dohrmann efter næste valg hvis han får mulighed for det kan stille os til ansvar hvis vi ikke gennemfører det paradeforslag

nogle forslag man kommer løbende med fordi man er sikker på at der ikke er flertal for dem nu og at der heller aldrig bliver det

jeg tror at vi godt i dansk folkepartis lille bunke af forslag kunne finde enkelte eksempler på det

at de medforslagsstillere jeg har har deltaget særdeles ivrigt i debatten

dohrmann og tv seerne at der findes muligheder for at høre hvad herre dohrmann siger selv om man ikke er i folketingssalen

en vis sandsynlighed for at fru mette gjerskov har hørt hvad herre dohrmann sagde det har så ikke givet anledning nogen bemærkninger og det forstår

lejlighed til at spørge mig men at ingen

er rigtigt og jeg skal oven i købet tilføje at der har været meget grundige drøftelser mellem oppositionens partier

har hevet frem af posen det er noget vi har snakket grundigt om blandt andet i forhold til hvad omkostningerne var og den slags ting fordi vi ville være sikre på at vi efter et valg vil

det vi lover i dag nemlig at vi får det vedtaget